anmeldelser finansministeren lovforslag nummer

lovforslag nummer ni og tyve

titler på de anmeldte sager vil fremgå af

har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens

om det nordiske samarbejde to tusind og fjorten

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om samarbejdet i arktis

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

til forhandling tirsdag den tyvende oktober

og femten udenrigsministeren

har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse

redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den tyvende oktober

forsvarsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om nordisk forsvars og beredskabssamarbejde

vil komme til forhandling

har søgt om orlov fra den ottende oktober to tusind og femten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fire mens nikolaj villumsen har søgt om orlov fra den nittende oktober alex ahrendtsen og pia olsen dyhr fra den enogtyvende oktober og mette bock fra den toogtyvende oktober to tusind og femten de fire sidstnævnte på grund af midlertidig udsendelse i offentligt hverv hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

af ane halsboe jørgensens orlov

nittende oktober første stedfortræder for enhedslisten i østjyllands storkreds rasmus vestergaard madsen i anledning af nikolaj villumsens orlov

carsten kudsk i anledning af alex ahrendtsens orlov og anden stedfortræder for socialistisk folkeparti i københavns storkreds sisse marie welling i anledning af pia olsen dyhrs orlov

første stedfortræder for liberal alliance i sydjyllands storkreds steen holm iversen i anledning af mette bocks orlov er der nogen der ønsker ordet det er

der alle har stemt så afstemningen er

stolte af er ikke skabt på meget lave ydelser til børnefamilier det danmark vi er stolte af er ikke skabt på en kriminel lavalder på tolv år det danmark vi er stolte af er ikke skabt på topskattelettelser

vi er stolte af er skabt på det modsatte på lige muligheder på sociale fremskridt på et progressivt skattesystem og vi skal fortsætte vi skal bygge videre på verdens bedste samfund ikke det modsatte

for danmark og i mine øjne er der tre opgaver der er vigtigere end alle andre

første skal vi have en finanslov på plads der sikrer to ting styrket kernevelfærd flere arbejdspladser

andet skal vi have et mere retfærdigt dagpengesystem

skal vi hjælpe mennesker der er på flugt samtidig med at vi sikrer at den danske integration kan følge med regeringen har et valg i kan vælge en

skal forenes med liberal alliances evige ideologiske angreb på

fastholder et bredt samarbejde i folketinget det valg skal statsministeren træffe

jeg er stolt af vores velfærdssamfund

imponeret over de mange jordemødre skolelærere sosuer og pædagoger der med stor faglighed og menneskeligt overskud skaber små mirakler i hverdagen og som socialdemokrater vil vi altid forsvare vores fællesskab når angrebene sættes ind fra minusvækst i den offentlige sektor til ideologiske opgør med

samtidig vil vi være kritiske når der er brug for det og som socialdemokrat tror jeg ikke på at alting

men i en tid hvor der er et beskedent råderum

gælder ikke mindst for vores børn for vores ældre og i sundhedsvæsenet det gælder de brede velfærdsydelser og det gælder i forhold til vores udsatte grupper hvor vi som regering lagde en børnepakke frem på to milliard kroner til en styrket indsats for de mindste så ruller venstre børnepakken tilbage og uddeler rundhåndet seks hundrede million kroner til landets rigeste

det er arvingernes finanslov

og fjernede de laveste ydelser har venstre i stedet afskaffet fattigdomsgrænsen genindført kontanthjælpsloftet uden

omtanke for børnene og droppet vores idé om billige boliger

til bedre omsorg og pleje halverer venstre beløbet og genindfører en boligjobordning med meget få arbejdspladser dansk folkeparti

ikke velfærdssamfundet og det minder mig om en historie hjemme fra nordjylland

vi skal på hjallerup marked en mand opsøger en hestehandler han ser på en hest og spørger om den vil springe og danse hestehandleren smiler på nordjysk facon nikker og bekræfter at det vil den gerne

selvfølgelig hesten og tager den med

hen ad hjallerup marked falder hesten om

betalt for hesten og klager højlydt over situationen

hestehandleren

er det jo med kristian thulesen dahl

krav om både grænsekontrol og en offentlig vækst på nul

jo sådan set også med regeringen

ikke kun de store byer det skal gælde os alle sammen når regeringen vil indkalde til forhandlinger om en skattereform stiller vi op og selv om statsministeren var den første til at sænke blikket i forhandlingerne

topskatten vores mandater

vil gå til forhandlingerne med et klart udgangspunkt pengene skal bruges til velfærd

så let skatten for dem

pengene skal bruges både retfærdigt og klogt også når det handler om arbejdspladser i stedet for forslag uden effekt bør vi finde sammen om svar der virker det handler om at sikre ansvarlig kapital til vores virksomheder om sanering af afgifter til erhvervslivet

og selvfølgelig om en fremsynet og nødvendig satsning på medarbejderne på voksen og efteruddannelse og så er det altså og tillad mit sprog

at hænge den danske grønne førertrøje på stumtjeneren når danske virksomheder nu engang har så utrolig meget at bidrage med vi skal finde de løsninger der er til gavn for

det gælder ikke mindst for de områder der ligger uden for de store byer statsministeren sagde også i tirsdags at dagpengereformen fra to tusind og ti grundlæggende er rigtig det er jeg grundlæggende uenig i

har dagpengereformen skabt utryghed for vores arbejdsmarked i almindelighed og for tusinder af lønmodtagere i særdeleshed vi ønsker et nyt dagpengesystem med nye regler der giver bedre mulighed for genoptjening færre skal falde ud det kan aldrig være et selvstændigt mål at bruge flere penge

er vi får skabt et robust dagpengesystem og på den baggrund er det vores opfattelse at der vil være behov for at finde nye og flere penge hvordan og hvor meget må vi forhandle om men en samlet løsning der er robust findes næppe inden for de nuværende rammer det her bør halvfems mandater i folketinget kunne finde sammen om ellers er socialdemokratiet ikke med

tiden er til bredt samarbejde hvis vi vil det

spørgsmålet om flygtninge og udlændinge efter en

med hård retorik straksopbremsninger og symbolpolitik har virkeligheden meldt sin ankomst selvfølgelig

skal de have beskyttelse det gælder i nærområderne de miserable forhold i lejrene kan vi ikke være bekendt og det gælder i danmark når vi tager imod asylansøgere samtidig skal vi være ærlige om at flere flygtninge til danmark gør diskussionen om det samlede antal udlændinge endnu vigtigere derfor bliver vi også nødt til at se på reglerne for familiesammenføring

som socialdemokrater tror vi mere end

andet på ret og pligt

i inderlommen at vi møder op til forhandlinger om familiesammenføring

sprog arbejde og bolig vi er forskellige partier i folketinget vi møder med forskellige holdninger jeg har opridset de

hvis vi vil det vores mandater er klar

synspunkt indtil i dag men skønt

formand har også talt om at der skal komme

så gået tilbage til de ydelsesniveauer der var før to tusind og elleve

diskutere området under et fra nærområdeindsatsen i mellemøsten og nordafrika til fælles modtagecentre i eu til hvordan vi sikrer at integrationen kommer til at virke i vores skoler og daginstitutioner og på arbejdsmarkedet regeringen

de blå partier vedtaget og besluttet sig for at sætte ydelserne ned for mennesker der er i danmark og skal leve i danmark det synes vi som udgangspunkt ikke er den rigtige vej at gå men det siger sig selv at hvis vi skal ind i et forhandlingslokale

at gå ind til bordet og forholde os til alle de mange forskellige spørgsmål der gælder på udlændingeområdet

til de alt for lave ydelser kender dansk folkeparti godt vi synes ikke det er den rigtige vej

man cirka fordoblede ydelserne nu er vi kommet tilbage igen

også betydning i forhold til hvor mange der kommer hertil derfor er det jo vigtigt for nogle af os og så spørger jeg bare fru mette

det en præmis som man vil acceptere som

været vores vurdering at når de nedsatte ydelser der gjaldt op igennem nullerne ikke i tilstrækkelig grad

hensyn at tage ikke mindst til de børn der vokser op i familierne derfor afskaffede vi nogle af de allerlaveste ydelser og det er fortsat vores udgangspunkt jeg vil da egentlig gerne angribe den grundlæggende holdning som dansk folkeparti lægger for dagen i diskussionen her nemlig

forhandlingslokalet at der skal opstilles regler for hvad det kræver at gå derind var det ikke mere demokratisk var det ikke klogere var det ikke mere fremsynet at vi satte os ind til bordet og diskuterede hvordan vi får en integration til at virke

vores børn og unge folketinget opfordrer regeringen til at samarbejde bredt i folketinget således at velfærden udvikles for blandt andet børn unge og ældre at flere kommer i arbejde i alle egne af danmark at den grønne omstilling fortsættes til gavn for miljøet og klimaet at danmark spiller en aktiv og engageret rolle i den internationale udvikling

men anerkender socialdemokraterne at det vil føre til flere asylansøgere i danmark hvis man

menneskesmuglernes vej og ageren har en meget meget stor betydning kendskabet til landene har en betydning familiære relationer har en betydning men jeg har svaret på det spørgsmål mange gange og jeg vil svare det samme som jeg har gjort alle de andre gange nemlig at ja

jeg vil samtidig gerne understrege at når en børnefamilie sidder i et sønderbombet syrien og gerne vil væk fra krigens rædsler

er ikke først og fremmest det der afgør om de flygter

ikke i danmark se bare en lille smule på de lande der ligger omkring os og sammenligne det ydelsesniveau vi har her i landet med de andre landes og måske lade være med at

at mange mennesker er sendt på flugt lige så tydeligt som flygtningestrømmene i øvrigt viser det er danmark og europa ikke svaret for de mange mennesker der har sat sig selv i bevægelse for ud over de flygtninge der banker på europas dør

jo ganske mange immigranter der kommer hertil jeg tror det er vigtigt at finde den rette balance mellem på den ene side at kunne yde beskyttelse til dem der har behovet

samtidig have styr på hvor mange der kommer hertil

matthiesen og joachim b olsen og så ser vi hvor mange vi kan nå derudover jeg håber at vi kan nå dem der står på listen hvis man altså overholder taletiden det er ret vigtigt fru pernille skipper

for den melding det er meget meget vigtigt at den er kommet med er

enig i at hvis vi

om hvad de mener der skal ske på dagpengeområdet kan få tilført flere penge få et mere sikkert dagpengesystem

er et problem og i særdeleshed for for en stor gruppe mennesker

politisk spilfægteri omkring dagpenge

og store armbevægelser jeg

først mistede de deres arbejde på grund af en økonomisk krise

gennemtænkt det har alle dem der vedtog den dagpengereform jo et ansvar for

så af en dagpengereform med en alt for hård indfasning nu vil jeg gerne skabe nogle resultater dem tror jeg vi skaber i et forhandlingsrum

kommer ind til forhandlingsbordet

er ind til forhandlingsbordet og det er at finde løsninger og det tror

de potentielle flertal der er måske har fru mette frederiksen hørt noget fra venstre som jeg

er der altså ikke nogen villighed til at bruge nogle af de mange penge de kradset ind på nedskæringer

arbejdsløse tværtimod så

hvis venstre ikke vil være med til at putte flere penge i dagpengesystemet vil socialdemokraterne så være med til at bruge andre flertal end

strukturelle udfordringer derfor bliver finanspolitikken og de deraf afledte finanspolitiske effekter og konsekvenser selvfølgelig nødsaget til at være forankret

utrolig glad for at høre for

meget præcist

er liberal alliance egentlig overbevist om at mennesker er så forskellige alt afhængig af hvor de befinder sig i vores samfund jeg tror det

et utrolig konkret og godt eksempel er da boligjobordningen

næsten en milliard kroner af på en ordning som ikke skaber

offentlige udgifter i stedet for at lette skatten som var det liberal alliance ville

en utrolig stor omsorg for at få langt langt flere med i arbejdsfællesskabet

nemlig hvordan vi kan sikre at færre er på overførselsindkomst og at flere kommer ud på arbejdsmarkedet hvis der var noget vi brugte tid og kræfter og ressourcer og energi på som regering

er ikke fordi man på noget tidspunkt skal prale af noget

i dansk politik det gør jeg heller ikke her

spørge om socialdemokraterne på noget tidspunkt har tænkt sig at adressere

ikke længere kan bo i det er altså også et problem ikke bare for

at tage fat dér i stedet for at folk

at skabe flere private arbejdspladser det er at sikre en ordentlig balance i udlændingepolitikken og skabe et mere retfærdigt dagpengesystem

er vores førsteprioritet jeg ved godt at der er husejere der er i klemme på grund

der er opgaver vi skal løse inden vi kommer

en helt almindelig familie i et parcelhus i rødovre

klogere men alle her i salen skal jo prioritere i de kommende år og apropos boliger så synes jeg det er er fint med fokus på boligejerne men der er også mange mennesker der ikke ejer en bolig og mange mennesker der ikke har råd til at eje en bolig men som til gengæld gerne vil bo i byen fordi det er her de arbejder hvorfor afskaffer en samlet blå blok vores plan vores strategi og vores satsning på at der skal være billige boliger overalt

socialdemokraterne jo i nogle situationer

at vi skal gå

rigtig interessant hvis det forholder

i sit sprog og i sin udformning

er den klogeste vej at gå for vi kan meget mere end det i dag

giver os samlet set et meget bedre overblik over hvad der sker ved vores grænse på den dansk tyske side ligesom de passcannere vi nu snart opstiller i københavns lufthavn som jo er den største grænseovergang overhovedet for danmark kommer til at

for dansk politi men det korte svar

placering af politi og toldere på grænsen til noget og

så mener vi andre åbenbart at der skal være en uintelligent grænsekontrol er vi ikke enige om at skal vi reelt have en grænsekontrol hvor man også laver den registrering

ikke finder sted systematisk af de personer

flere betjente og toldere til

skal man jo fysisk være til stede ved grænsen men grænsekontrol er mange forskellige ting

er afgørende når vi taler om grænsekontrol er at dansk politi og i øvrigt også vores efterretningstjeneste har et overblik over hvem der bevæger sig over grænserne hvilke mønstre de bevæger sig på med hvem de bevæger sig ind over grænserne og der

grænsekontrol klart at foretrække for det er den der tror jeg og

også vi allerede har set effekterne af vil have størst betydning i forhold til at bekæmpe

skal gå til velfærd og ikke til skattelettelser så lad mig bare spørge helt

af sit eget partis politik for det er mig bekendt ikke længe siden at fru mette frederiksen da hun sad i regering selv var med til at gennemføre skattelettelser til erhvervslivet selskabsskattelettelser topskattelettelser og samtidig var med til

igennem beslutninger truffet igennem de senere år

og tænke igennem hvad vi vil med de penge

når vi er sted at vi løsriver os fra en økonomisk krise som har haft konsekvenser både på det private arbejdsmarked men også for den offentlige sektor og for vores velfærd så er vores holdning

hvor der ikke er nærhed og kontakt nok og det er noget af det

skatterne det var så ikke en fejl for få måneder siden men i dag

su niveau men de unge der er hæmmede af psykisk sårbarhed svære opvækstbetingelser massive sociale problemer blev sat ned i ydelse sådan en sondring som selvfølgelig er

end bare at hive alle ned

gjort at mange mennesker også har mistet deres liv

sådan noget som krig der er push factor krigen sender mennesker på flugt og jeg kommer ikke til at stå og anfægte at

have på plads med den alvor og den seriøsitet

igennem ganske lang tid helt nøgternt at

jeg tror ikke nogen kan tillade sig at være hverken blinde eller andet for at de menneskesmuglere som tilrettelægger flugtruterne er ret bevidst og oplyst om rigtig mange forskellige forhold selvfølgelig også ydelsernes niveau

vilkår

hvad enten vi taler kontanthjælp eller integrationsydelse at det blev en kortvarig midlertidig ydelse

om de meget meget lave ydelser kommer til at spænde ben ikke alene for integrationen

herre

af løfter om det modsatte har stemt for nulvækst

i 2016 kunne man tilføje s har derudover lovet regeringen at s vil stemme for minusvækst i kommunerne fra to tusind og sytten og frem

aftaler dette med kommunerne

og under valget lovede at man ville kæmpe for vækst i den offentlige sektor når man så straks efter valget siger

man stemme for det i min verden hænger det ikke sammen at man siger et før valget

tilslutning til er at folketinget selvfølgelig bør respektere den aftale som regeringen indgår med klokken betyder det at vi er

betyder det at vi er for minusvækst det gør det definitivt

laver en aftale med kommunerne der indeholder det her tror ordføreren ikke at

vælgere som vil synes at det er lidt mærkeligt nu fortalte ordføreren jo en vits om en hest der gerne vil men ikke kan

en blåstempling af indholdet og på spørgsmålet om

for en vækst vi skal have i vores offentlige økonomi der har vi jo finanslovsforhandlingerne foran os og meget klart sagt at det vi ønsker at prioritere

en fortsat understøttelse og styrkelse af skabelsen af private arbejdspladser er kernevelfærden og det betyder selvfølgelig også et fortsat tilsagn fra vores side om en positiv udvikling

muligvis en erkendelse af at forudsætningen for at

for generationsskifte for familieejede virksomheder er også dårligt

hvad med afskaffelse af nox afgiften

den der boligjobordning hvorfor brænde så mange penge af på noget vi ikke tror skaber ret mange arbejdspladser

forudsætter det finansiering ja det vil det jo selvfølgelig gøre skal vi tilvejebringe den i fællesskab ja selvfølgelig

var fem og fyrre gange og nu begynder man så at lave aftaler med de borgerlige

og ansvarlig udlændingepolitik og asylpolitik når resten af de røde partier ønsker

præmissen for spørgerens spørgsmål genkender jeg

det her er set mine øjne et af de absolut vigtigste områder overhovedet for det danske folketing det har vidtrækkende konsekvenser

derfor bør vi da lave en bred politisk aftale kan jeg love at alle partier i rød blok vil være enige i det eller vil tilslutte sig det der er den socialdemokratiske linje nej det kan

jeg repræsenterer jo altså også først og fremmest

og at der med en så mislykket integration som den vi ser mange steder er grænser for hvor mange udlændinge der kan blive ved

så

andre altså apropos

på utrolig fornem facon

man godt ved at det virker

rent faktisk virker det bringer folk i beskæftigelse

kontanthjælpssystemet i dag for eksempel et ægtepar med to børn som efter

husleje varme el og daginstitutioner har femtentusinde og trehundrede kroner

fra det som en tilsvarende familie har hvis de tager et arbejde til mindstelønnen på for eksempel hk området eller i industrien altså mindstelønninger som den danske fagbevægelse

et problem for en socialdemokrat at fagbevægelsen og arbejdsgiverne aftaler nogle lønninger

der gjorde vi jo det kloge at vi satte ydelserne ned for den gruppe af unge som vurderes at kunne gå i gang med en uddannelse og derfor skal kunne klare sig på en su

for de unge der er hæmmet af psykisk sårbarhed massive sociale problemer

måske har meget svære opvækstbetingelser bag sig

jeg så gerne vil sondre imellem

af dem der er en del af det danske arbejdsmarked

i den her diskussion også at have fokus på at de lave ydelser ikke får alle i arbejde og at der derfor vil være børn der vokser op med meget meget lave rådighedsbeløb og det giver

meget lidt ud af at være på arbejde er beskæftigelsesgraden meget meget lavere end

er for familier og det krydspres opstår jo alene fordi vi

at alle anerkender

i arbejde af den grund

en hverdag et liv til at hænge sammen og det bliver svært med de lave ydelser der er indført

hørt statsministerens åbningstale og fornøjet os med det

spiste fødselsdagslagkage det var en ekstra festlig dag for os fordi vi jo samtidig

det var også glædeligt at se at der var folk fra andre partier der havde lagt vejen forbi for at smage

flygtninge migrantsituation som vi har stået med i europa i de seneste uger og måneder og som jo

dagsordenen jeg synes i virkeligheden det illustrerer hvor alvorlig situationen er og også at man for alvor skal kigge på hvordan man så hjælper på en ny måde i stedet for bare at gøre mere af det samme

skal man omlægge den måde vi hjælper på i eu har man en diskussion om hvorvidt man kan fordele sig ud af problemet

kan få fordelt ethundrede og tredstusind flygtninge og migranter har vi så løst problemet nej det har man selvfølgelig ikke og det har danskerne også gennemskuet for længe siden det er symptombehandling der skal andre ting til

skal til er jo at folk bliver hjulpet i deres nærområde at de ikke flytter sig og at hvis de flytter sig sig er det ikke sådan at man ved

være illegalt i europa så kan få en særbehandling

positiv behandling men at man bliver hjulpet i sit nærområde

skal have det op at stå have det til at fungere kræver det mere hjælp i nærområderne men det kræver jo også at vi siger til dem der kommer til europa illegalt at det ikke er på den måde man får ekstra hjælp det kræver at

da vi slap grænsekontrollen i to tusind og et for danmarks vedkommende og gik ind i schengensamarbejdet blev vi lovet at de ydre grænser

på plads jeg tror de fleste der har observeret hvad der er sket de seneste måneder godt kan se at de ydre grænser ikke er kontrolleret ikke er på plads et land som ungarn der forsøger på det bliver skoset det giver billeder

kritiserer ungarn hvad er det så egentlig man

skal gøre jeg synes ikke der er mange bud

skal hjælpes i deres nærområde antallet har mange sagt og det glæder mig at stadig flere gør

betyder noget derfor er vi også meget tilfredse med at vi sammen med regeringen og andre partier har

det her straksindgreb som gør noget ved vilkårene for dem der kommer hertil så det bliver mindre attraktivt

søge asyl lige præcis i danmark og vi ønsker selvfølgelig at gå videre ad den vej også for at sikre at det som mange siger er en midlertidig beskyttelse man får i danmark rent faktisk

på indvandringsområdet vi skal have taget fat i så vi har sikkerhed for at dem der kommer til danmark

jeg bare minde om at i to tusind og elleve var vurderingen at vores udgifter til asyl familiesammenføring

milliard kroner i to tusind og femten altså i år var forventningen i foråret at udgifterne ville blive på et niveau på ni

til hvor mange mennesker i nød man faktisk ville kunne hjælpe rundtom i verden for den slags penge vi har været i gang med at stramme reglerne for statsborgerskab altså hvem

kan få statsborgerskab her i landet vi har en helt aktuel

have fokus meget stærkt rettet på hvem det er der

udvises hvis man kommer til danmark som udlænding skal man selvfølgelig opføre sig ordentligt og ikke begå kriminalitet og ligge samfundet til til last vores mål med sådan en politik er jo at holde fast i vores samfundsstruktur i de danske værdier det er at sikre sammenhængskraft og fællesskab i det danske samfund det er jo også at sikre et grundlag for at vi kan have universelle velfærdsydelser som sikrer danskerne en rigtig

en ordentlig behandling når man er i nød og man har brug

sikre den sammenhængskraft vi har og sikre de universelle velfærdsrettigheder bliver vi nødt til at tage hånd om det det gør storbritannien jo blandt andet

storbritanniens kurs og vi skal også se hvordan den kamp de fører i virkeligheden kan blive til gavn for os jeg tror de fleste kender

lavet de regler om det er også noget af det der skal til for at modvirke social dumping vi vil nemlig mindre eu og ikke mere eu og det er jo så et af de punkter hvor statsministeren og jeg ser lidt forskelligt på tingene

folkeafstemning den tredje december om retsforbeholdet statsministeren anbefaler at man stemmer ja jeg anbefaler at man stemmer nej tak det pudsige er jo at man aldrig spørger befolkningen om befolkningen ønsker mindre eu man spørger altid kun befolkningen om den ønsker mere eu

er lagt op til den tredje december der er én ting jeg vil takke statsministeren for i forbindelse med åbningstalen og det her emne det er at statsministeren fik gjort det krystalklart at vi også den tredje december stemmer om eus asyl og udlændingepolitik

det manuskript der var lavet men sagen er jo at når der er behov for

begynde at tale om garantier for at man ikke vil bruge en bemyndigelse man får af

det også er en del af det vi stemmer om den tredje december ellers giver det jo slet ikke nogen mening

var meget positivt at statsministeren

gode betingelser for produktion eksempelvis

for alvor skal have et danmark i balance og sikre vækst og produktion i hele landet

noget blandt andet omkring landbrugserhvervet som vi bliver nødt til at være opmærksom på det er godt at der er taget

jo et element i det her med at skabe et danmark i balance vi vil aktivt arbejde for at planen bliver til virkelighed

se på om det skal være en første etape om vi skal gå videre vi synes i hvert fald at det er gode takter og nye takter som jo også er en del af det at der er et nyt politisk flertal efter valget at det så sker den velstand som vi

skal sikre gennem et produktivt erhvervsliv skal sikre kernevelfærden

glade for at det ser ud til at der kan blive afsat to

ekstra næste år til vores sundhedssektor overbelægning skal bekæmpes vi skal have sikret vores ældrepleje der er en

overleveret arbejdsopgave til finanslovsforhandlingerne i forhold til kommuneaftalen

den her ældremilliard vi synes der skal være en værdighedsmilliard kommunerne skal

for borgerne vi skal sikre et politi som kan skabe tryghed og det

penge til det politi vi kender i dag så alene det at sikre at man overhovedet har et politi på det niveau vi har i dag kræver ekstra penge og dertil skal så lægges nogle ekstra midler som sikrer

det kan nemt blive en strid om ord

det kræver noget personel der står ved grænsen

man kan have installeret og så tror man det er den intelligente form for grænsekontrol

kommer til at have et rigtig stærkt arbejde i forbindelse med politiforhandlingerne også

i det hele taget

er der et travlt

og vi glæder os til arbejdet vi skal også have forhandlet en

dagpengereform på plads vi håber der er en villighed til

se konstruktivt på det i det lys at en aftale

skal ske på baggrund af det arbejde lavet i dagpengekommissionen men selvfølgelig med de krøller som

dagpengesystem som kan skabe ro og og tryghed for rigtig mange danskere også

jeg vil på vegne af

til vedtagelse folketinget konstaterer at regeringens kasseeftersyn desværre viser at de offentlige finanser er i dårligere stand end anført af den tidligere regering før valget det har ikke været ansvarligt for mange står uden for arbejdsmarkedet derfor er det en målsætning at flere er på arbejdsmarkedet færre på offentlig forsørgelse vækst og velstand er forudsætningen for velfærd derfor opfordrer folketinget regeringen til at forbedre danske virksomheders rammevilkår til at lette skatten på arbejdsindkomst når der er mulighed for det og til at styrke kernevelfærden folketinget konstaterer at der er behov for at sikre vækst og udvikling i alle dele af danmark folketinget konstaterer at den tidligere regerings udlændingepolitik slog fejl idet den blandt andet ikke i tilstrækkelig grad sikrede selvforsørgelse blandt herboende udlændinge derfor noterer folketinget sig med tilfredshed at straksindgrebet har haft en effekt og at indfødsretsaftalen peger i samme retning der er dog behov for yderligere stramninger

hvorfor har dansk folkeparti smidt håndklædet i ringen allerede inden forhandlingerne er gået i gang og er det virkelig den måde man får mest indflydelse på

som de er efter valgkampen er at vi får styrket vores sundhedsvæsen jeg mener der er væsentlige områder inden for vores sundhedsområde der halter efter den tidligere regering regionerne har

store spareplaner medicinudgifterne er løbet løbsk

er virkelig et behov for at få sat ind med flere penge jeg mener vi skal have styrket vores ældrepleje og

noget af det vi går til forhandlingerne med jeg mener der efter kommuneaftalen for i finanslovsforhandlingerne at adressere lige præcis det vi vil sikre et bedre politi hvor den tidligere regering jo også har efterladt en kæmpe regning som vi skal samle op vi skal i gang med forhandlingerne om

og det kommer til at kræve nogle penge og dem skal vi selvfølgelig arbejde på at finde jeg tror det kan lade sig gøre med den fornødne velvillige indstilling også fra regeringens side

har lagt frem som ramme og mener herre kristian thulesen dahl alvorligt at han efter at dansk folkeparti har været ude at kvittere for regeringens udspil har mere indflydelse ved at stå uden for regeringen end han ville

ved at være en del af en regering hvor dansk folkeparti oven i købet ville have været det største

til at prioritere udgifterne som som vi synes det er fornuftigt vi har et forslag fra finansloven der jo handler om at man omlægger en del af udviklingsbistanden til penge der kan bruges

godt finde nogle penge et sted og bruge aktivt et andet sted

andet i de her forhandlinger hvordan ser dansk folkeparti på den prioritering når nu kasseeftersynet

de regninger der var efterladt og som var ubetalte men at omfanget

er som det er beskrevet i kasseeftersynet

kom noget bag på os det er klart at det gør

det er en vigtig prioriteringsøvelse det gør også at vi målrettet skal prioritere hvad det

for to tusind og seksten jeg har gjort det krystalklart at når det for eksempel handler om sundhedsområdet med vores sygehuse når det handler om ældreplejen når det handler om politiets muligheder for

nogle af vores allerhøjeste prioriteter i de forhandlinger der

vi laver nogle ændringer på

omlægger nogle ting i udviklingsbistanden og så videre

gøre det på og det ser vi frem til forhåbentlig

og den diskussion tager vi selvfølgelig gerne men vi går ikke fra vores synspunkter sådan som de også blev præsenteret i valgkampen i forhold til at der er nogle hjørnesten i

velfærdssamfundet som danskerne med rette kan forvente fungerer optimalt

efterladt nogle udfordringer på

som sætter rammerne for den kommunale økonomi altså det her famøse lovforslag om udgiftslofter jeg har det her og der fremgår det jo tydeligt at man i de kommende år nu lægger op til at stjæle penge fra kommunerne altså omkring to

et slag på tasken til omkring enogtyvetusind ansatte i hjemmeplejen eller andre offentligt ansatte som som skal afskediges så mit spørgsmål er

vi regne med at vi selvfølgelig har dansk folkeparti med på det hold der stemmer nej til det her

vi siger også at hvis ikke man kan nå frem til en frivillig aftale som man synes er tilfredsstillende fra kommunernes side så kan man

det være vores udgangspunkt at det der måtte blive fundet i form af et omprioriteringsbidrag over for kommunerne

tilbageføres til aktiviteter til kernevelfærd der finder sted gennem

år møblere rundt inden for de samlede lofter så man kan omfordele i forhold til hvor pengene bliver brugt i den offentlige sektor

de sidste beslutninger som det her folketing træffer

hvis kommunerne vælger at lave en frivillig aftale med regeringen

angivet præcis hvad det er for nogle konditioner vi så

samtidig taler man om hjælp i nærområderne og nærområderne her er så syrien men hvis vi ser lidt længere frem

hjælper vores udviklingsbistand jo netop til

arbejde som vi laver igennem fn så

ikke også bange for at det kan blive lidt symptombehandling kun at hjælpe

stor del af det at få lande til at blive mere velfungerende er jo også noget der skal ske i landene selv vi har jo en diskussion om hvor få år der måske går før vi bliver nødt til at stoppe med at snakke om lande som fattige lande men hvor der

har også noget at gøre med et samfunds struktur i forhold til om man har noget omfordeling inden for samfundet selv

bare for at sige at jeg derfor synes det er fornuftigt at vi også på længere sigt bidrager mere i de katastrofeområder der er

som jo netop kan aflaste folk i forhold til ellers at føle sig nødsaget til

betyder det så at vi må prioritere en større del af hjælpen dertil ja

indtil de forhåbentlig kan vende tilbage til deres hjemland på et tidspunkt igen det er jo hele formålet med at der også

hvad man skal gøre i forhold til syrien for at få de kæmpestore konflikter der

nuværende statsministers beslutning om at tage tusind flygtninge som en del af en fælles eu løsning på flygtningeudfordringen

til overdommer i den diskussion at det mente man ikke var et løftebrud altså den

kom til magten på at ville stoppe asyltilstrømningen til danmark har ikke begået løftebrud ved at hente tusind flygtninge udefra

får en fod indenfor og så får ekstra hjælp så jeg synes grundlæggende det er forkert det med løftebruddet jeg skal forholde mig til handlede jo om det her med

at få færre til danmark og kan man på nuværende tidspunkt sige at vi ikke har mulighed for at sikre at der

parallelsamfund og så betyder antallet jo virkelig noget det er en diskussion

har haft meget svært ved at overbevise herre morten østergaard om rigtigheden i det

forsøger vi også at få gennemført i den virkelige verden diskussionen om omprioriteringsbidraget som fru pia olsen dyhr henviser til kan deles op i to den ene er en principiel debat om om det er godt at have

er godt at have den øvelse at man prøver at se på

så vil de jo gå i den anden retning i

så kan ansættes flere på de områder

i virkeligheden det diskussionen skal handle om altså ikke kun at se den ene side af sagen men at se det samlede billede

er jo det vi arbejder for i de finanslovsforhandlinger der

starter med det der hedder sættemøder i morgen og så må vi

efterfølgende vurdere hvor langt vi kom og

en fastfrysning er ikke en idé er groet i vores baghave men det kan være en løsning indtil der kommer en

thulesen dahls opfattelse at det kunne være en løsning der sidder jo også mange børnefamilier ældre pensionister der har købt og betalt deres eget hjem

og for eksempel give folk mulighed for indefrysning eller lignende det er et instrument man kender

for jeg anerkender fuldt ud at der er eksempler på folk som virkelig føler sig tvunget fra hus og hjem på grund af de stigninger der er i grundskylden

også erkendt for længst og kan se nemlig at vi

svar til min kollega herre nicolai wammen men også her i debatten generelt

her på dansk folkepartis hjemmeside dit land dit valg står

før valget skal jeg måske lige pointere for der

folkeparti støtter en ny borgerlig statsminister men har ikke givet afkald på sit krav om en offentlig vækst

det kommer så an på om man vil omprioritere på den rigtige måde blandt andet fra udviklingsbistanden hvor der jo kommer et bidrag som blandt andet kan gå til at løse udfordringerne

jeg nævnte jo at vi i to tusind og elleve havde

offentlige udgifter til asyl og indkvartering og så videre

frigør man jo også nogle penge man kan bruge på de ældre og sygehuse

så tager vi en debat om det når vi forhåbentlig når i mål på en tilfredsstillende måde

om det i tilstrækkeligt omfang løfter de prioriteringer vi gik til valg på det er sådan set det som

man kan jo bare omprioritere inden for den offentlige sektor

thulesen dahl er det sådan at dansk folkeparti

i en aftale som er inden for den

ved magt i forhold til at vi får højnet kernevelfærden inden for de områder som vi ønsker ja fuldstændig kan det lade sig gøre med den økonomi vi selv gerne vil have gennemført ja det kan det kan det lade sig gøre med en økonomi

er påvirkning fra andre partier som ikke vil bruge helt så meget men

omprioritere nogle ting vi ved jo når forhandlingerne er overstået om det vil kunne lade sig gøre

jo ikke i dag for det ville jo være noget af en spåmandskunst hvis jeg

hvordan finanslovsforhandlingerne der starter i morgen ender men skal vi så stå til ansvar for det resultat

ja det skal vi og det gør vi gerne også her

tager jo ansvar for om vi er med til at sikre kommunerne en økonomi så man blandt andet kan prioritere de ældre

medborgere er placeret her på christiansborg

set enig med herre kristian thulesen dahl i

er hvorfor dansk folkeparti så nu kan lægge stemmer til en kommuneaftale der samlet set

flere mennesker også om natten for eksempel på plejecentre

sætte nogle penge af til og og så er det jo summen af kommuneaftalen og det der afgør om man ude i kommunerne faktisk har en økonomi der så kan løfte ældreområdet på forsvarlig vis det går vi efter det er vores målsætning og på den måde løfter vi jo det som vi også sagde i valgkampen at vi ville

folk i nattetimerne er blevet skåret fra så der er ganske lidt hjælp at få hvis man har brug for hjælp i nogle af de timer på døgnet men for en dement

at man nødvendigvis helt har styr på dag og nat

de ting der kan ske når man bliver ramt af demens så det kræver jo at man har noget mere kraft på de her plejecentre til at kunne hjælpe de her mennesker det går vi benhårdt efter i de forhandlinger der nu skal være

vi når i mål når forhandlingerne er afsluttet og hvor langt vi er kommet vi håber selvfølgelig

eu om at

tilbage og se hvad det vil betyde at der skal være færre så giver det set sig selv hvad det er man måles

opfylder det så samlet set vores ambitioner i forhold til hvordan man skal hjælpe flygtninge i nød

ikke for vi mener at man kan hjælpe langt flere flygtninge i nød ved

helt at omlægge den måde vi hjælper på så det ikke handler om at den ved hjælp af menneskesmuglere lige kan få foden indenfor i danmark

det handler om at man hjælper langt bedre i de nærområder hvor flygtningene jo

så det er selvfølgelig en af de ting som vi har på vores dosmerseddel i forhold til de forhandlinger der skal i gang det er en af de ting der står på vores vores negativside

jo samlet set være en fornuftig øvelse men

er jo lidt hinandens forudsætninger det er jo den diskussion vi kommer til at få i forskellige sammenhænge og som der også er blevet spurgt ind til tidligere her i i dag og den diskussion tager vi jo med det udgangspunkt at vi

at vi skal indskrænke

hvordan det kan være at dansk folkeparti tilslutter sig afskaffelse af billig bolig ordningen

ordfører siger at der ikke er noget andet bud på hvordan forskellige grupper som ikke har så høje indkomster skal have mulighed for at bo i byen

et eneste bud på hvordan man så skal sørge for at folk med almindelige og lave indkomster kommer til at kunne bo i byerne i fremtiden overborgmester frank jensen vurderer at det er tre tusind seks hundrede billige boliger der bliver afskaffet på den her vis og jeg vil høre nu hvor

overraskelse i det betyder det så at man skal stoppe enhver snak om hvorvidt man så kan finde andre veje til at sikre billige boliger også i vore storbyer nej selvfølgelig gør det ikke det

fire tusind arbejdspladser ud af hovedstaden

til blandt andet hovedstaden som jo blandt andet også aflejrer sig i de her højere boligpriser som sætter sig i hele boligmarkedet og selv det ikke lige præcis er de boliger man måske selv skal til så sætter det sig

initiativer også har en effekt men vi tager gerne diskussionen men selve forslaget som fru pernille rosenkrantz theil henviser til var vi jo skeptiske over for dengang det blev indført og det

har alkoholproblemer eller psykiske problemer nødvendigvis det er også

den store stigning i hjemløsheden i omegnskommunerne

der mangler billige boliger og her taler vi jo også

almindelige eller lave indtægter

dahl komme med et eneste bud på

hvis man derimod har et danmark i balance hvor flere af vores aktiviteter

har indvirkning på alle mulige af de udfordringer der er når mange mennesker vælger at bo på den samme plet for eksempel stigende boligpriser så selvfølgelig er den diskussion også en del af det her det kan være at det ikke er løst så hurtigt så snuptagsløsningsagtigt som fru pernille rosenkrantz theil

men det er jo også en del af det lange seje træk der skal

det er en skepsis vi havde da det kom til verden under den tidligere regering og det er

de radikale man bruger anledningen her efter valget til at prøve

af de radikale på udlændingeområdet har jeg noteret mig med stor glæde altså det viser jo lidt om at

man nu efter valget kan få en friere rolle

i forhold til hvor stor indflydelse

hvis man sidder i regering sammen med nogle andre partier altså hvor meget af regeringsgrundlaget

ellers kommer man til at sidde og skulle administrere andres politik

også over de kommende år hvis alting altså flasker sig så regeringen sidder i flere år men

vil det jo vise sig om min

kunne han så ikke bare nævne en lille ting eller bare en eneste ting

at det der med at forestille sig at det ikke har nogen betydning

bestræbelserne på at opnå en bred aftale om udlændingepolitikken

savner vi jo stadig væk svar på men det kan herre

på nul procent

så man kan sige at i forhold til

men men jeg synes bare at det vidner om at der sker nogle ryk som efter dansk

opfattelse er fornuftige ryk i den retning der gør det muligt at sikre den velfærd som vi mener skal sikres blandt andet på sundhedsområdet og på ældreområdet

penge ville vi gerne bruge på noget andet i stedet for at sænke selskabsskatten

vi gerne bruge de penge til offentlig velfærd

på trods af lange mødefri perioder herinde

undtagen enhedslisten regeringen har sammen med de øvrige blå partier gennemført et straksindgreb der har dæmmet op for en helt uoverskuelig stor tilstrømning af asylansøgere regeringen har med et bredt flertal genindført boligjobordningen der giver familierne en håndsrækning i hverdagen regeringen har fremlagt et finanslovsudspil som både styrker kernevelfærden og investerer i danske arbejdspladser så har regeringen sammen med et bredt flertal såmænd også fundet tid til at stramme op på de lempelige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab som blev indført under den tidligere regering vi er på kort tid nået langt

gerne udtrykke min glæde over at have oplevet et så konstruktivt folketing og en så konstruktiv ånd tænk engang hvad vi kan opnå i løbet af de næste fire år for der er nok at tage fat på i vores dejlige land hvis vi skal fremtidssikre vores velfærdssamfund for det første står mange danskere uden for arbejdsmarkedet

koncentrerer væksten sig i dag primært om de store byer vi vil fordele statslige arbejdspladser mere ligeligt give kommunerne mere frihed og skabe grundlag for at virksomheder i hele landet kan skabe den vækst vi har brug for for det tredje påvirker den kaotiske flygtninge og migrantsituation i europa også danmark vi tager vores andel vi bidrager til fælles løsninger men vi skal kunne følge med derfor strammer vi udlændingepolitikken

hjælpen i nærområderne og vi bidrager til at eu genvinder kontrollen med de ydre grænser og styrker integrationen

for det fjerde halter sundhedsvæsenet visse steder bagefter der er stadig patienter der venter unødig længe og der er store geografiske forskelle derfor skal vi styrke sundhedsvæsenet og give patienterne flere rettigheder til at vælge et privat alternativ hvis det offentlige ikke kan hjælpe patienterne

rimelig tid det er venstres hovedprioriteter og som det meste andet

koster det penge men kassen er tom kasseeftersynet viste at de offentlige finanser langtfra var i så god stand som man fik indtryk af fra den tidligere regering råderummet frem til

og tyve på ni og tredive milliard kroner blev til en og tredive milliard

tre milliard kroner mindre til at lave politik for når vi skal leve op til budgetlovens krav den tidligere regering kørte økonomien til den yderste grænse næste år vil man køre den over grænsen hvis der ikke strammes op det her er ikke ment som en klagesang og det handler ikke om at pege fingre man vedstår sig arv og gæld når man overtager regeringsansvaret men det betyder at vi skal have modet til at prioritere skarpere for der er noget der er vigtigere end andet

gerne sige helt tydeligt et bedre sundhedsvæsen er vigtigere end at give flere penge i udviklingsbistand end fns målsætning skattelettelser

små arbejdsindkomster så det bedre kan betale sig at arbejde er vigtigere end flere penge til kontanthjælpsmodtagere investeringer i vækst og arbejdspladser i hele landet er vigtigere end at frede kulturområdet og uddannelserne fra helt rimelige effektiviseringskrav som andre områder har været underlagt i årtier at holde skatterne i ro er vigtigere end at give nytilkomne udlændinge fuld adgang til høj understøttelse og børnecheck fra første dag og

er bare ord og det er uansvarlige ord

parate med spørgsmål til mig og dem

så vi kan komme lidt bredere ud end vi plejer så lad mig tage det fra en ende af med de oftest stillede spørgsmål socialdemokraterne vil spørge hvorfor vi skærer på børn uddannelse og

med et forurettet tonefald som antyder at danmark fremover vil blive reduceret til et land af analfabeter mens man i øvrigt behændigt undlader at nævne at antallet af pædagoger faldt med over tre tusind under den tidligere regering at man gennemførte en su reform og at uddannelserne blev dimensioneret jeg vil svare at det er forkert at vi vil spare på børnene jeg vil svare at der er masser af potentiale for at effektivisere på uddannelserne uden at det går ud over kvaliteten det har vi også den tidligere regerings egen produktivitetskommissions ord for og vores målsætning om at en procent af bnp skal gå til forskning gør os til et af de lande i

mest i forskning sf vil i en indigneret tone spørge mig om vi ikke skal tilføre flere penge til dagpengeområdet efter at sf i øvrigt i fire år som både regeringsparti og støtteparti ikke selv formåede at få det gjort

at dagpengereformen grundlæggende var rigtig og at dagpengekommissionens bundne mandat som sf og i øvrigt socialdemokraternes formand var med til at fastsætte jo havde som forudsætning at ændringer

uændret økonomisk ramme det støttede vi dengang og det er fortsat venstres udgangspunkt enhedslisten vil enten spørge til hvorfor vi insisterer på at kontanthjælpsmodtagere skal være fattige selv om man selv agerede villigt støtteparti for socialdemokraterne mens de skar i kontanthjælpen eller også vil man spørge til hvorfor

vil spare på udviklingsbistanden til verdens fattigste mens man selv ikke var i stand til at holde socialdemokraterne fast på deres løfte

at vi insisterer på at det skal kunne betale sig at arbejde

i den lavere ende og at vi fortsat vil være blandt kun en håndfuld lande der opfylder fns målsætning om en udviklingsbistand på nul procent

med en mærkelig tegnsætning spørge mig om hvordan vi kan forsvare at sætte vores grønne klimaførerposition over styr mens de selv i regeringen ikke formåede at finde finansiering til afgiftsfritagelse for elbiler jeg vil svare at vi fortsat har en af verdens mest ambitiøse målsætninger for reduktion af

rigtige åbningsdebat og jeg tror vi er mange som er spændt på hvor vi har jer og i øvrigt velkommen til jeg glæder mig til den

vi står foran store udfordringer det kræver at folketingets partier tager ansvar

lagt frem hvad vi vil i venstre har vi vist hvor vi vil prioritere for der er en ting der er sikker man kan ikke få alt på en gang ethvert valg her i livet indebærer et fravalg det ansvar har vi taget på os og jeg håber at der er mange af partierne her der vil være med

havde også været helt på sin plads at bringe det frem men nu har

sagt at det er sådan det forholder sig så det vil jeg ikke koncentrere mig om i stedet vil jeg spørge til den finanslov man har præsenteret fra venstres side vi er meget optaget af at der bliver skabt arbejdspladser i danmark og også i hele danmark inden for det private og derfor

spørgsmål til venstres ordfører hvor mange private arbejdspladser vil

et arbejde derfor har man

som vil prioritere arbejdspladser i hele danmark vi ser at væksten er koncentreret omkring storbyerne og det kan vi ikke være tjent med vi ønsker at give friere rammer

ud i vandkantskommunerne at give friere rammer til kommunerne her

betale sig at arbejde men også betale sig at skabe

der er det meget glædeligt hvis socialdemokraterne har det samme fokus og det kan jeg forstå på ordføreren at man har så bliver det jo en smal sag i morgen når finansministeren indkalder til forhandlinger

at få bundet en sløjfe om det fremragende

uanset hvilket politisk

dybt alvorligt men når jeg ser

grøn omstillingsfond som har hjulpet virksomheder med grøn omstilling vil i nedlægge midler til økologi og natur vil i skære ned med næsten hundrede million kroner

en milliard kroner støtten til klimaomstilling i udviklingslandene skæres ned med

i har også meddelt at i vil opgive målsætningen om at reducere vores udledning af stoffer der skaber klimaforandringer og så har i også sagt til landmændene at

på spil i lader den blive rundbarberet kan i ikke se

at man farer vild man skal ikke have så store armbevægelser

man slår sig selv i ansigtet vi ved at hvis vi går for langt foran i forhold til

så risikerer vi at både arbejdspladserne og den forurening som

forurening er i sin natur grænseoverskridende og det betyder altså at

rykker virksomhederne syd for grænsen og så får vi tingene i hovedet alligevel det er der altså ikke nogen der er tjent med samtidig

at underminere dansk erhvervsliv og særlig dansk landbrug som vi altså i løbet af de senere år

linje men i gør det modsatte og så henviser ordføreren til erhvervslivet flere store virksomheder er ude at undsige jer kim skibsted fra grundfos sagde forleden og jeg citerer regeringen saver den grønne gren over som danmark sidder på vi lever godt af grøn eksport men det kan vi kun fastholde og øge hvis vi kan blive ved med at udvikle nye produkter det går ud over vores konkurrenceevne

på det grønne område med den politik i fører det går ud over muligheden for at skabe nye arbejdspladser og det er ærgerligt men uanset hvad og som sagt uanset hvad det koster i kroner og øre er det vores klodes fremtid det

bekymring går på at hvis vi rykker for langt

at forurene mindre og komme med på den bølge vi er på og være lige så grønne som vi

ud i fællesskab og sagde at der er noget omkring det her med vandrende arbejdstagere og sociale rettigheder og storbritanniens vej i eu som er overordentlig vigtigt for os i fællesskab vi har en fælles interesse i at holde storbritannien inde i eu samtidig med at vi har en fælles interesse i at få set på de regler der gælder blandt andet for sociale ydelser man kan tage med hen over grænserne og så videre jeg var inde på det i mit eget ordførerindlæg så jeg vil meget gerne bruge lejligheden her til at sikre mig at det nu også er noget der

arbejdskraft til danmark men også at vi tiltrækker den arbejdskraft af de rigtige årsager mennesker skal komme til danmark for at arbejde og ikke for at modtage sociale ydelser der er vi nødt til sammen med de andre europæiske lande og nu nævner ordføreren storbritannien at finde nogle modeller for hvordan det kan lade sig gøre

deres fortsatte medlemskab af eu som jeg ikke er enig i

man taler om balancen mellem sociale ydelser og vandrende arbejdstagere

at arbejde for det i forhold til at storbritannien

og at vi skal se på og arbejde med hvordan

så det ikke kun bliver et spørgsmål om nogle

noget af det vi i fællesskab skrev i i det vi jo lavede i valgkampen var det her med at indføre optjeningsprincipper

mener jeg altså kan bruges som en døråbner for os til at få taget den diskussion med de andre europæiske lande

grænseoverskridende på mange måder

vi nødt til at have fælles løsninger når jeg taler om grøn realisme

det for at sikre balancen mellem hensynet til

der altså er nogle der og det må man jo sige undskyld udtrykket sviner

mere end andre og det gør sådanne erhverv og det er erhverv som vi

at de bliver i danmark og sviner mindre end hvis de tog til udlandet og svinede mere

det har jeg vanskeligt ved at få øje på jeg synes det er godt

at danmark går forrest jeg er faktisk stolt af at vi går forrest men igen hvis armbevægelserne bliver så store

selv i ansigtet så underminerer vi altså hele det grønne område og vi underminerer dansk erhvervsliv

at løse men vi er det også fordi vi kan se og høre at det koster arbejdspladser ikke mindst i landdistrikterne det er jo ikke bare

rystede over de nye toner

vi kan ikke bare plukke dem på

pengetræ ude i haven hvis man ønsker at forringe en lang række danske virksomheders konkurrencevilkår ved at være for ambitiøs med den her dagsorden

arbejdspladser i landdistrikterne i danmark og det er den energisektor som nu bliver rystet over at regeringen sår tvivl om de grønne mål

hele den underliggende politik og rammevilkår som har skabt en af verdens

da man lavede energiforliget mente den daværende klima og energiminister herre martin lidegaard

opnåede var fantastisk hvordan kan det så være at et syv og tredive procent lige pludselig er frygteligt

de er ude med en kritik af regeringens planer på klima og energiområdet fordi vi mister grønne arbejdspladser

at fremlægge venstres politik på det her punkt jeg svarer sådan set meget præcist på det vi ønsker at være ambitiøse og

bare uenige vi mener at det hensyn til resten

erhvervslivet altså også skal være til stede der har vi bare en politisk uenighed

os alle sammen og som betyder noget ved jeg også for

folkeskolereform vi er glade for langt hen ad vejen vi har dog de minusser at nu er dagene blevet så lange

glemme stædigheden lidt og tage en drøftelse af

understøttende undervisning men jeg vil bare gerne anholde det her med at

man i den her debat fra tid til anden betragter det som en straf at børn skal gå i skole vi har jo et fælles ønske om at vores børn skal blive dygtigere i for eksempel fagene dansk og matematik og det bliver man altså

da jeg gik i skole men jeg betragter det ikke som en straf for mine egne børn at de går i skole jeg betragter det som et kolossalt privilegium og jeg synes altså lige at vi bliver nødt til at

den der insisteren på at det er forfærdeligt at børn skal gå i

skemaerne ser ud det mener jeg ikke at vi skal diktere herindefra bestemt ikke men vi kan bare se eksempler på kommuner hvor der er både to og tre mellemtimer i løbet af dagen der synes jeg godt at man kan gøre sig lidt mere umage så skoledagen bliver

så det kan vi jo ikke rigtig blive kloge på så lad mig

ganske givet er nogle af de elementer som der ligger fra venstres side som man kan få langt flere arbejdspladser ud af eksempelvis boligjobordningen som jo ingenting reelt giver men helt alvorligt talt der må da være nogen der har foretaget en beregning eller er

der er ingen der har foretaget en beregning af hvor mange arbejdspladser der er i finanslovsforslaget

give ganske almindelige danskere rum og plads i hverdagen den handler om at bekæmpe sort arbejde

til at nævne et tal er det vel klart for selv den mest tungnemme seer ude bag skærmen at det tal kommer jeg jo ikke til at nævne altså så må det da også efterhånden være ved at

at det netto er omkring seks hundrede nul arbejdspladser derudover

giver det her altså danske familier ganske almindelige danske familier en hjælp i hverdagen der er hundredetusindvis af mennesker som bruger den her boligjobordning

som får hverdagen til at hænge bedre sammen og så bekæmper den sort arbejde

i stand til at forklare danskerne hvor mange private arbejdspladser

så man kan jo få tre muligheder for at svare

eller er det fem hundrede private arbejdspladser der er

lige foran ordføreren hvis det nu endelig skulle være

jo meget enkelt er det fem hundrede er det tusind eller er det

en af de øverste overskrifter i regeringsgrundlaget og forstår jeg også et af formålene med

angribe det her med skattelettelser ved at

hvor mange arbejdspladser det vil give

beregningerne findes nu kan jeg se at selv finansministeren er kommet i salen det må finansministeren da kunne svare på jeg tror at hvis ordføreren hvisker

i salen så hele regeringen som har med det her område at gøre er jo i salen så ordføreren

meget enkelt spørgsmål og ikke nogen fornærmelse men bare en hjælp til at vi måske kan få lidt klarhed over hvad det er regeringen går

finanslovsforslag som jeg måtte forstå på herre benny engelbrecht at man vil fremlægge i morgen hvor mange arbejdspladser er der så i det hvor mange private arbejdspladser er der i socialdemokraternes finanslovsforslag

og hvad det kommer til at betyde og herre jakob ellemann jensen siger

der bliver sagt jeg har simpelt hen

entreprenørskab grøn omstillingspulje som hjælper virksomheder med at omstille sig til

grønne ildsjæle har for eksempel stået bag ti gadekær i mejlgade i aarhus

at bruge de penge på for eksempel til også at styrke konkurrenceevnen for andre erhverv

vi synes ikke at det er uambitiøst vi synes

mange ressourcer på det her område og vi synes oven i købet at det er en rigtig god idé

lige så flotte som herre jakob ellemann jensen synes de skulle have været

samlet set på den grønne indsats

i stedet for er det de der skattelettelser for nogle få

altså stadig væk er i front

er tom vi kan ikke bare gå ud og grave nogle penge op et eller andet sted tingene skal hænge sammen økonomien skal hænge sammen og der synes jeg man har fundet en god balance

så kom da glad med forbedringsforslag til finansministeren i morgen

være nødvendigt med en hjælpende hånd til os alle sammen hvis vi kommer ud hvor vi ikke kan bunde og nu har ordføreren så fået

til sigte at prioritere de områder i kernevelfærden som vi

de vigtigste og så sigter den på at forbedre vilkårene for erhvervslivet sådan

relativt håndgribelige områder synes jeg at tage fat på og nej ambitionen er ikke at svække dansk økonomi eller hvad det var fru trine bramsen fik rodet sig ud

en kasse som rummer færre penge end man sagde før valget

det betyder at man skal prioritere det betyder også at man skal prioritere hårdt og det betyder at man skal anerkende at noget er vigtigere end andet der er mange gode grunde til at rådighedsbeløbet er mindre end man havde troet der er lavere oliepriser og der er meget andet galt men man må da erkende at der er en anden situation end den vi havde troet håbet og ønsket der var og så synes jeg

det der er grundlaget for at man mener at man skal tilføre flere midler til sundhedsvæsenet den endelige fordeling af det her

man må tage med med sundhedsministeren det må jeg ærligt

de bedste til at vurdere mig det tror jeg altså man er i regionerne

er ens primære opgave at tage sig af det her område så er der en række af de tiltag som

nævner som jo altså hører under satspuljen og som sundhedsministeren allerede har sagt

som hun er villig til at drøfte i forbindelse med

en såkaldt minimumsdækning

det venstres ordfører sagde dengang altså før valget

så jeg vil egentlig gerne høre venstres ordfører

spare på kommunerne gennem omprioriteringsbidraget men altså også lægger op til

kom med nogle ufinansierede ufinansierede valgløfter

forvente at den nuværende regering

trække lidt på smilebåndet over at det kommer fra sf som jo altså sad i regering og var støtteparti for en regering

sikrede at der forsvandt tre tusind pædagoger fra børnehaverne det er da pudsigt som man pludselig kerer sig voldsomt om det

omprioriteringsbidrag formålet med omprioriteringsbidraget er at sikre at vi har råd til kernevelfærden det er hele pointen med omprioriteringsbidraget det er noget som statslige institutioner har været underlagt i årtier uden at det har givet anledning til den samme hysteriske tilstand

omprioriteringsbidrag formålet med det er at sikre kernevelfærden punktum

og kortsigtede udmeldinger jeg ved ikke om der

muligvis men efter statsministerens tale i tirsdags

de trak i den sorte førertrøje

ambitionerne eller den skræmmende mangel

klimakrisen det er formentlig menneskehedens største udfordring nogen sinde vi står over for om ikke særlig længe skal der afholdes et meget meget

han har nemlig bebudet nedskæringer i de grønne investeringer i en hast som

til at skabe og så vil det true fremtiden for

og jeg synes det burde

langer ud efter regeringens sorte strategi

om grønne ambitioner og fremtidssyn

grøn realisme

kommer og fikser tingene for os hvis vi

risikerer vi at store dele af jordkloden bliver decideret ubeboelige vi risikerer at naturkatastrofer

dagligdag og vi risikerer at

i regeringens

nedskæringer på vores uddannelsesområde og det kommer

det kommer til at ramme kvaliteten

at uddannelsesinstitutioner til sidst

i danmark det er kortsigtet og asocialt i den

samtidig har vi også råd til at sikre et anstændigt sikkerhedsnet for de mange mennesker der har behov for fællesskabet i en periode hvor de har mistet deres arbejde

mange flere vil stå helt uden indtægt i fremtiden hvis vi ikke gør noget

at bruge flere penge resultatet bliver er nogle grupper af arbejdsløse der kommer til at betale for forbedringer for én

fornuftig løsning og det er

herinde til at tro at

eller pludselig kan blive raske hvis man bare trykker dem tilstrækkelig meget på pengepungen det

muskelsvind eller lammelse fordi de har færre penge i dagligdagen

to hundrede og fem og tyve timersregel som det hedder og så vil de harmonisere ungeydelsen ud fra den her samme fikse idé om at det vil der pludselig komme flere mennesker i arbejde

har ført til en eksplosion i ungdomshjemløsheden kontanthjælpsloftet

til præcis det samme som sidste gang da venstre eksperimenterede med

sagde statsministeren at historien vil og holde os ansvarlige for

der er brug for udviklingsbistand der er brug for nødhjælp

drevet på flugt fra krig og forfølgelse

opbygning af skoler hospitaler og civilsamfund

udviklingsbistanden og det bliver kun mere skræmmende af at det forslag kom mindre end et døgn efter at statsministeren selv underskrev de sytten nye udviklingsmål

på fns generalforsamling jeg

i en historisk stor flygtningekrise

tage imod de tusindvis af mennesker der kommer til europa med et behov for beskyttelse heldigvis har den danske befolkning med donationer

andet ansigt end af de danske politikere der konkurrerer om

være hårdest over for mennesker på flugt og tusind tak for

der heldigvis rigtig mange danskere der tænker og handler mere socialt

og mere langsigtet end regeringen der er heldigvis flere der hellere vil gå efter den grønne eller den røde førertrøje end den sorte

se hvad forbeholden nu ligger der jo en konkret plan for knap fire tusind arbejdspladser som skal flyttes ud af hovedstaden og rundt i danmark er enhedslisten med på det er man med på den her plan

vi bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene når der kommer sådan en plan og spørge om vi ikke kunne gøre noget lidt bedre for

ved for eksempel at få nye arbejdspladser ude i landdistrikterne

man skal rulle nogle af de skattelettelser tilbage

primært er kommet toppen af vores danske samfund til gavn

set rigeligt til at finansiere vores forslag selvfølgelig skal tingene hænge sammen og selvfølgelig skal man finansiere og det handler jo dybest set om politisk prioritering og der

det der generer herre jakob ellemann jensen en lille smule

han ikke er enig i det som enhedslisten

nemlig at vi bedst bruger vores penge fællesskabets penge på at styrke fællesskabet og

og at det er okay at vi omfordeler fra de bredeste skuldre til nogle af

en mere retfærdig fordeling og det kan man jo sagtens aftale mellemstatsligt uden at man skal afgive suverænitet til et eu system så det er det vi mener at man skal og det burde vi sådan set også gå forrest i der er

ingen modsætning imellem at gå forrest og kalde på fælles løsninger sætte sig ved forhandlingsbordet og sige vi er villige kom så venner hvis i

at det

gå forrest i at kalde på ansvarlighed hos de andre lande i europa for at sørge for at man får en fælles løsning på det her når det er sagt

det er jo eus dublinforordning der har skabt de kaotiske forhold vi

som jo er grænsebevogtning som ikke kommer til at løse de gigantiske problemer vi har med at gøre

ordførerens tale at der næsten ingen grænser

skal bruges jeg ved ikke hvor mange millioner og milliarder

en grænse for hvor mange milliarder ekstra der kan bruges

for de ældre medborgere som har knoklet hele livet

at vide at de skal spise vakuumpakket mad og ikke kan få lov til at komme ud og gå en tur

i øvrigt skal sove med ble om natten fordi de ikke kan blive hjulpet op på toilettet det synes jeg ikke er særlig morsomt og jeg synes

hvordan kommunernes indsats bliver dårligere og dårligere mens der kommer flere og flere ældre

for at tage en lille del af vores velfærdssamfund

en situation hvor den offentlige sektor vokser i forhold til

flere

snakke om det

at vi har mistet tusindvis af varme hænder og offentligt ansatte samtidig med at der kommer flere ældre

om vi ikke også skulle give lidt ekstra for at gøre det ordentligt

har fru pernille skipper tænkt sig

at man har overtrådt den at det er sket for

skal der kunne skelnes imellem hvorvidt det er sket for egen vindings skyld

hjulpet nogle mennesker i en dybt dybt ulykkelig situation og

flygtninge væk fra danmark jeg mener at vi skal tage del i vores ansvar og så

vi skal gå foran og sørge for at vi får en ordentlig og ansvarlig fordeling i europa ud fra landenes økonomiske formåen og størrelse det vil formentlig ikke betyde at danmark skal tage særlig mange flere formentlig ikke men vi skal tage vores del af ansvaret anerkender jeg at det belaster vores kommuner ja søreme så

er også derfor at vi foreslår

at kommunerne bliver kompenseret for de ekstraudgifter de har alle sammen til den integrationsindsats der skal ske når der kommer flygtninge

selvfølgelig har vi råd til

tage os af mennesker på flugt og samtidig sørge for at det

ud over vores velfærd til ældre

at allerede nu efter blot tre måneder ved regeringsmagten kan vi se de tidlige tegn på at integrationsydelsen har været med til at der kommer færre

integrationsydelse er ja tror jeg på at folk pludselig bliver bedre i stand til

og få et arbejde eller at der vokser arbejdspladser frem på træerne af at man gør folk fattige

at der mangler arbejdspladser eller at deres forældre måske er arbejdsløse

er det børnene og dem rammer i med den her integrationsydelse jeg

partiskat med den allerstørste glæde

da jeg kunne følge enhedslistens årsmøde og se at en lokalafdeling i greve solrød

skulle sættes ned fra tre og tredive procent til fem procent det var dog noget af en skattelettelse

sagde at man godt kunne se det var et problem og at økonomiske incitamenter selvfølgelig betød noget for folks lyst til at arbejde

om de her økonomiske incitamenter kun har betydning for folk der er kommunalpolitikere

herre jan e jørgensen får for meget i løn og for gode pensionsforhold og vi gør hvad vi kan for at sørge for at de forhold som politikere arbejder under minder en lille smule mere om virkeligheden udenfor for så kunne det være man blev lidt mere tilbøjelig til at forholde sig til den jeg anerkender at der findes byrådsmedlemmer både fra enhedslisten og fra andre partier som faktisk har en meget høj arbejdsbelastning

heller ikke enhedslistens politik at højere løn nødvendigvis er løsningen på det

incitamenter betød noget og jeg har ikke hørt ordføreren svare på om man fra enhedslistens side anerkender at det altså betyder noget for folks lyst til at stå op og gå på arbejde hvad enten det nu er i en kommunalbestyrelse eller om jeg så må sige rigtigt arbejde at man får noget ud af det også økonomisk

at jeg ikke tror på at det at sænke kontanthjælpen eksempelvis vil skabe arbejdspladser og jeg tror ikke der kommer noget andet

løses i eu regi

selvfølgelig er der forskel på

der skal ske og hvad der i praksis kan lade sig gøre nu og her og der er eu

hvor det er nemmest at sætte sig ned og forhandle om tingene

bruge det men det betyder jo ikke at vi skal afgive suverænitet heller ikke mere suverænitet den tredje december selvfølgelig kan man lave mellemstatslige frivillige aftaler og løfte sin del af ansvaret og selvfølgelig kan man også opfordre andre

jeg synes der er nogle udfordringer i eu det synes jeg også der er i fn men det er nu engang de organer hvor vi har nogle muligheder for at løse nogle ting og for at ændre nogle ting

hvis man skal melde sig ud af eu hvad er det så

men selvfølgelig kan vi indgå frivillige mellemstatslige aftaler

den flygtningekrise vi står i

selv om vi ikke afgiver mere suverænitet til eu

om vi låner deres bord når det er det vi har

det gjorde flertallet af enhedslistens medlemmer også og det gør enhedslisten også

til fællesskabet i vores parti og i øvrigt at man ikke

blev spurgt om til at starte med altså jeg blev spurgt om om der havde været en debat i enhedslisten om at man skulle sænke partiskatten

nogle enkelte der har syntes det og de er blevet stemt ned med et stort brag og det er de fordi vi

enhedslisten skal være at man kan tjene penge

kan slutte at det at der kommer mennesker der er flygtninge

man per definition vil få en øget ulighed

at der også kommer mennesker hertil som har behov for en integrationsindsats for at lære dansk og få hjælp til at uddanne sig og blive en del af vores samfund og selvfølgelig har vi en integrationsudfordring det er der ikke nogen tvivl om og en stor del af den er et socialt spørgsmål fordi alt for mange af de mennesker bliver svigtet af fællesskabet

øget af at man sænker de sociale ydelser det bliver blandt andet øget af at man skærer ned på uddannelsesinstitutionerne det bliver øget af

ringere sociale indsatser og forebyggende indsatser og rigtig rigtig mange ting men det kommer jo ikke fordi der kommer mennesker fra andre lande det kommer fordi vi har mennesker som

i liberal alliance er vi gået fra en situation

den offentlige debat og

arbejdet på christiansborg til en situation hvor vi er støtteparti

jeg skal hilse og sige at vi er parate til at tage ansvar

vi glæder os til finanslovsforhandlinger skatteforhandlinger udlændingeforhandlinger og meget mere for nu kan vi

få en ambitiøs borgerlig regering både af navn og af gavn med den tidligere regering frygtede vi hvor slemt det ville blive for nu at bruge fru mette frederiksens billedsprog

og villy søvndal havde sat til salg op til valget i to tusind og elleve heldigvis viste det sig

derfor fik vi en regering der kun var lidt skidt nu ser det ud til at vi har fået en regering der er lidt god

jo gået i den rigtige retning

det er en regering en ambition om at sidde valgperioden ud og det er en regering der har en ambition om at sænke skatten på den sidst tjente krone med fem procentpoint men ambitionerne stopper ikke der i hvert fald ikke for liberal alliances vedkommende

danmark er et fantastisk land men vi kan gøre det bedre danmark bør være et højvækstland danmark bør være et innovativt land danmark bør være et land

unge mennesker fra hele verden har lyst til at tage til for at arbejde og studere danmark bør være et land med muligheder

langt flere men det kræver reformer af skatteområdet og arbejdsmarkedsområdet skatten skal ned så der bliver skabt vækst og arbejdspladser

være topskattelettelser flere skal lukkes ind i arbejdsfællesskabet det kræver lettelser i bunden men det kræver også at vi ser på størrelsen af

for en indslusningsløn det danske arbejdsmarked

at vi holder mennesker ude

vi skal lave reformerne hvis vi skal have flere med i arbejdsfællesskabet hvis vi skal blive et rigere land med flere muligheder

flere mennesker alt handler selvfølgelig ikke om penge heller ikke for liberal alliance

i skatter og afgifter skylder vi i det mindste at pengene bliver brugt med omtanke vi må forvente at den danske stat står vagt om borgernes grundlæggende rettigheder men det knager i fugerne i den offentlige sektor skat har på det nærmeste været brudt sammen vi har haft sagen om nødløgn over for folketinget og senest sagen om fredelige demonstranter der efter instruks efter instruks er blevet frataget det tibetanske flag

ikke passede systemet det er en meget alvorlig sag statsmagten skal sikre mennesker der vil bruge deres ytringsfrihed ikke gribe ind

vi kommer til at forfølge meget nøje lige meget om ansvaret ligger hos politiet i embedsapparatet eller på det politiske niveau det må og kan gøres bedre den offentlige sektor kan trimmes borgerne skal tilbage i centrum

jeg jeg kan ikke undlade at på at europa står i en helt særlig situation med den flygtninge og migrantkrise vi står over for

derfor skal vi have klare ambitioner om at løse problemerne selv om

det kommer til at tage tid først og fremmest er det jo forfærdeligt for de mennesker der ikke kan bo i deres land på grund af krig og forfølgelse

for internationalt donorarbejde

kan eller skal bo i europa derfor må den ydre grænsekontrol også styrkes det er jo forudsætningen for at man kan have et europa med åbne indre grænser som vi fortsat ønsker at bakke op om

at se i hvilket omfang den danske befolkning har været villig til at bidrage med økonomisk hjælp i nærområderne og det varmer at der er flere og flere der frivilligt stiller op og hjælper i

integrationsprocessen her i danmark her har civilsamfundet vist et flot ansvar og har en stor opgave for løser vi ikke integrationsudfordringen står vi også over for nogle store udfordringer på dette område danmark skal have ambitioner og liberal alliance har store ambitioner på danmarks vegne

ambitioner om høj vækst om flere arbejdspladser og om en god integration skal det lykkes kræver det at ambitionsniveauet her i huset også kommer lidt op

og tak til de tohundrede og femogtredstusindethundrede og niogtyve danskere der stemte på os ved valget

til at bidrage vi går også på kompromis men retningen skal være opad og hastigheden skal øges danmark er et dejligt land ambitionen må være

jo ikke er sådan at der var en enkelt ting som var afgørende for at vi pegede på herre lars løkke rasmussen som statsminister i danmark vi havde jo allerede sagt til vælgerne at det lå til at vi gerne ville gøre herre lars løkke rasmussen til statsminister efter et valg hvis vi fik en borgerlig regering

der også på skatteområdet er kommet nogle ambitioner ind

udtalt sig med denne pointe jeg har også bemærket at herre villum christensen ikke er alene i liberal alliances folketingsgruppe om at have enestående synspunkter når det kommer til klimaforandringerne jeg har noteret

en fænomener blandt andet at færre mennesker dør af kulde

klimapolitik og klimasynspunkter at klimaforandringerne ikke er menneskeskabt og generelt er et positivt

at menneskeskabt aktivitet delvis er medvirkende til global opvarmning

og femogtredstusindethundrede og niogtyve mennesker valgte at sætte deres kryds ved liberal alliance

folketingsgruppe der mener at det alene er menneskeskabt

er der tror at det ikke alene er menneskeskabt

jo ikke benægte det er vel egentlig ikke så underligt er det sådan at der er

katastrofer som vil gøre store dele af denne klode ubeboelig for mennesker

at der ikke er belæg for at klimaforandringerne er

vores klimapolitik handler om løsninger vores klimapolitik handler om at man skal sørge for at der kommer teknologiudvikling på det grønne grønne område og ikke det afgiftshelvede undskyld udtrykket

folketinget har pålagt den danske befolkning

hvordan man også herinde kan effektivisere når spørgsmål nummer en var et spørgsmål og spørgsmål

fakta er der hvor fakta er og det tager vi så udgangspunkt i men vores udgangspunkt også i de drøftelser der kommer i finanslovsforhandlingerne

i forhold til almindelige mennesker sørge for at der kommer lidt færre tossede regler sørge for at

lidt mere økonomisk frihed men vores finanslovsudspil må ordføreren

forstå at det synes liberal alliance ikke var nok det var for uambitiøst dansk

der er reformer der får få hundrede i arbejde og det offentlige forbrug bliver øget

liberal alliance er enig i at det virker

har lyttet lidt mere til dansk folkeparti end til liberal alliance

at vi går til forhandlinger med regeringen fra det udgangspunkt at vi selvfølgelig prøver at trække venstre i vores retning og vil det radikale venstre byde ind og sørge for at der kommer flere skattelettelser og arbejdsmarkedsreformer så vil jeg sige det på den måde

vil alliere os med snart sagt hvem som helst

til forhandlinger i forbindelse med skattereformen

var meget godt gået nu kommer vi så til finanslovsforhandlingerne og jeg lover at vi skal gøre vores bedste for at levere for vores mandater og så kommer der jo en skattereform til foråret

og papirnusseri for de ansatte i den offentlige sektor

altså et virksomhedsudvalg som inden for en kort tidsfrist og med deltagelse af repræsentanter for de ansatte og ledelsen og eksperter skulle gennemgå regler og dokumentationskrav og

sammen med venstrefløjen og den daværende regering også i den her valgperiode

ved at kalde det for uanstændigt da nogle af de andre borgerlige partier ville have taget nogle sager op om tildeling af statsborgerskab samtidig har

og jeg kan ikke helt få de to ting til at

liberal udlændingepolitik vi kan forvente

har brug for at der kommer kvalificeret arbejdskraft

få en kontrakt med en dansk arbejdsgiver på forhånd skal man selvfølgelig være velkommen i danmark vi mener også

ordføreren eller en anden skulle gifte sig med en udlænding at vedkommende så skal have mulighed for at få sin ægtefælle hertil hvis man kan

skal udvises af danmark også en strammere kurs end den tidligere vk regeringen lagde op til og vi mener at der skal være en asylpolitik som jeg sagde i min ordførertale

her i danmark så vi mener at vi skal have et åbent samfund

folk der vil bidrage nemt kan komme til men vi mener også at folk som bare vil suge

vil begå kriminalitet eller undergrave folkestyret

asyl i danmark skal hjælpes i nærområderne i stedet for i danmark det er det der er liberal alliances

samuelsen er citeret for skal vi så forstå det sådan at hvis ikke regeringen i en kommende skattereform leverer

i retsforbeholdsafstemningen vi mener dog stadig væk at det er lidt af en skandale at den tidligere regering med fru mette frederiksen som justitsminister ikke sørgede for

det er vores indtryk at man valgte det ud

nemlig at man ønskede at kunne skræmme befolkningen til at stemme ja ved at sige at der ikke var mulighed

man slet ikke drømmer om det for hun vil ikke ønske sådan et lille helle

to og halvfems sagde ikke kunne lade sig gøre og som så skete i nitten tre og halvfems og så tror

korrekt og så videre nu har

jo det sagen handler om her i forhold til hvad der blev sagt meget tydeligt

anders samuelsen nemlig det her med at regeringen ville få en ekstremt kort levetid hvis ikke den var med på at sænke topskatteprocenten

lys over danmarks krige i irak og afghanistan og kommissionen

til at vidne under ansvar

at vi faktisk rigtig gerne vil gennemføre det vi siger til vælgerne før valget at

endnu et af vores valgløfter så er det rigtigt at vi også er ret optaget af spørgsmålet om åbenhed og derfor synes vi også at

offentliggøres allerede nu det er vores standpunkt og det drøfter vi

er det vores opfattelse at der er tale om et gammelt politisk opgør mellem venstrefløjen og det gamle vko flertal i virkeligheden fra en tid før liberal alliance var opstået

til vores vælgere

ville støtte at nedlægge den pågældende kommission

hvis jeg nu havde indtaget det modsatte synspunkt og givet fru eva flyvholm ret

jeg helt sikker på at en af citatdemokraterne ovre fra fløjen

jeg mig ikke til falske citater sådan må det være og så

ikke var ambitiøs nok jeg tror at vi lavede reformer der i to tusind og tyve i alt vil bidrage med godt og vel otteogtyvetusind personer ekstra i beskæftigelse halvtredstusind varigt

lykkes liberal alliance at få mærkesagen omkring topskattesatsen

den kontanthjælpsreform som nu er lagt frem som vil bidrage med samfulde godt og vel seks hundrede personer

beskæftigelsen så kommer man jo ikke i nærheden i nærheden af det reformprogram som den tidligere regering havde

bare spørge herre simon emil ammitzbøll hvis vi var uambitiøse med vores reformprogram

man ekspederede ligesom bare videre

jeg sagde i min tale at vi synes ikke at den nye regering er ambitiøs nok og jeg kan love herre morten østergaard

forhandlingslokale med statsministeren med finansministeren ja selv med udenrigsministeren for at sørge for at det er bedre end det var

i stedet for den her fnidder fnadder konkurrence

og sammenligner med hvad der er i regeringsprogrammet for den nuværende regering så tåler det jo ikke nogen sammenligning derfor klinger det jo bare lidt hult når man siger at man vil samarbejde med hvem som helst for at opnå fremgang for flere reformer i danmark når det viser

vi går ud af lokalet sammen med statsministeren

hele pointen er jo at det der står i regeringsgrundlaget ikke altid en til en sådan i virkeligheden

til liberal alliance og til

svarede herre simon emil ammitzbøll

vi vil ikke true det var nogle af de ting det

når man egentlig installerer en statsminister i statsministeriet og ens største ønske om sænkelse af skatteprocenten ikke

aftale med regeringen om at vi forventer at få

det ville dog være en virkelig mærkelig bebrejdelse meget vil vi bebrejde regeringer meget kommer vi sikkert også til at bebrejde denne regering men dog ikke ting vi selv har aftalt med dem og at de

alliances formand også

løbe derudad og at det er ligegyldigt om mennesker falder døde om så er det

opfattelse af hvad liberal alliance står for

som jeg opfatter det er uenigheden

vi i et land der betaler nogle af europas højeste energipriser og hvor virksomheder og privatpersoner bliver læsset til med afgifter skal fortsætte ad afgiftsvejen

som olie og kul og den slags så vil de blive udfaset og blive opfundet andre ting og så videre

som ikke er nær så dyre og som derfor kan erstatte

derfor skal man passe på med at bruge al sin

gøre det mere besværligt end højst nødvendigt i stedet for bare

og derfor vil jeg egentlig bare ganske kort

er meget

er kommet frem til at der er en eksport af over tres milliard kroner

af at vi har en industri i danmark som har udviklet sig stille og roligt der er det her energiteknologiske udviklings og demonstrationsprogram som

haft over flere år enormt væsentligt

en katastrofe hvis det er sådan at regeringen ikke bliver stoppet i dens nedskæringer

de midler så derfor synes jeg

som sådan set gør opmærksom på at det er vigtigt at den grønne udvikling fortsætter i danmark

godt høre ordførerens kommentarer til det

set er store aktører der synes at den udvikling

mere vækstorienteret og at vi ønsker en skattereform med markante skattenedsættelser herunder af topskatten det

det var det vælgerne tog stilling til for tre måneder siden og

alle tre bundlinjer så vækst og velstand

på bekostning af mennesker og miljø

sådan vi definerer et bæredygtigt samfund idealet om de tre bundlinjer kommer dermed til at udgøre de koordinater som vi indstiller kursen og kompasset efter når vi skal navigere rundt herinde på christiansborg og når vi skal forsøge at styre danmark i en mere bæredygtig retning

i retning af en seriøs bæredygtig omstilling vi vil derhen hvor

ikke bruges flere ressourcer end kloden kan nå at gendanne og vi vil derhen hvor

desværre efterlader statsministerens åbningstale og finanslovsforslaget ikke megen tvivl om at regeringen har sat en helt anden kurs for danmark end den alternative det er en kurs hvor man sparer milliarder på uddannelse og udviklingsbistand det er en kurs hvor man tager penge fra de mennesker på kontanthjælp der i forvejen har mindst og giver skattelettelser til de mennesker der i forvejen har

en kurs hvor man skærer i klima og miljøindsatsen og dropper fonden for entreprenørskab som ellers kunne have været med til at skabe fremtidens arbejdspladser ja for at sige det rent ud

det mildest talt en bekymrende kurs som regeringen er slået ind på og det efterlader desværre indtrykket af at danmark frem for en fremtidsregering har fået en fortidsregering

som hellere vil skubbe regningen videre til vores børn og børnebørn end skubbe samfundet i en mere fremsynet og bæredygtig retning

statsministerens åbningstale var derfor ikke videre opløftende men faktisk var det hverken skattelettelserne til erhvervslivet sænkningen af udviklingshjælpen eller lappeløsningerne til landbruget der gjorde mest indtryk på os nej det der gjorde mest indtryk på os

alt det der ikke blev sagt om klimakrisen alt det der ikke blev sagt om fn’s nye og historiske bæredygtighedsmål

cop21 møde i paris hvor danmark er nødt til at presse på for at få en ambitiøs klimaaftale igennem ikke én eneste gang brugte statsministeren således ordene klima miljø bæredygtighed eller natur og det endda kun lidt over en måned inden regeringen drager til klimatopmøde i paris

kortsigtede initiativer der risikerer at få langsigtede konsekvenser desværre ved vi ikke rigtig hvordan vi skal råbe regeringen op faktisk ved vi ikke engang om der er nogen der kan råbe regeringen op det eneste vi ved er at jorden kalder

det siger sig selv at vi som samfund ikke kan blive ved med at bruge

har begrænsede ressourcer den grønne omstilling er først og fremmest vigtig for den miljømæssige bundlinje men den er faktisk også vigtig for den økonomiske bundlinje i hvert fald hvis man tænder det lange lys

lidt længere ud i fremtiden for mulighederne i den grønne omstilling er mange og den har potentiale til at blive en motor under danmarks fremtidige konkurrenceevne økonomi og beskæftigelse hvorfor det

og vindforhold fordi vi har et energinetværk af højeste kvalitet og en stabil forsyningssikkerhed

vi allerede har godt gang i eksporten når det kommer til grøn energiteknologi og økologi ja faktisk så meget at vi lige nu har svært ved at

skal vi blive ved med at udnytte på den måde sikrer vi os en pæn del af de tyve millioner arbejdspladser der skabes i den grønne økonomi

konkret kunne vi for eksempel omlægge erhvervsstøtten så den gik til bæredygtige virksomheder eller vi kunne indføre en grøn skattereform som tilgodeser de iværksættere og virksomheder

tager ansvar for klima miljø og natur kort sagt kan sagtens gøre det nemmere for virksomhederne at gøre det rigtige og mange af virksomhederne vil faktisk gerne

efterspørger både grundfos niras og envidan at vi får en grønnere erhvervspolitik og så sent som i går truede energiselskabet eon med at trække sig fra danmark

det viser at flere virksomheder gerne vil den grønne omstilling og det er sådan noget som gør at vi på en og samme tid både er bekymret men også

på at danmarks succes afhænger af

på nogle af de områder hvor vi ser samarbejdsmuligheder med hver og en af jer

vi tror på at vi kan samarbejde med socialdemokratiet

eksempelvis dan jørgensen da dan jørgensen

stod han bag en satsning på økologi og for et parti der gerne vil hundrede procent økologisk omstilling

samarbejde samarbejde kan vi også om dele af velfærdspolitikken

og derfor ser vi hverken nulvækst eller topskattelettelser som bæredygtige svar på tidens udfordringer nulvækst vil i heller ikke have i dansk folkeparti

det komplementære sundhedsvæsen kan nemlig understøtte det traditionelle sundhedsvæsen som lige nu er rigtig stærkt presset

vi heller ikke glemt at i var nogle af de første at støtte op om

det vidner om at vi har en fælles interesse i at bringe borgerne

at venstre inderst inde deler alternativets ambition om at danmark skal have en stærkere iværksætterkultur og at vi deler ønsket om at flere skal gå fra at være jobtagere til at være jobskabere vi har en masse konkrete bud men vi lytter også gerne til jer vi lytter også gerne til enhedslisten og det gælder ikke mindst når

social bæredygtighed

er en dagsorden som også ligger os meget nær det gør områder som overvågning og digitale frihedsrettigheder

så her tror vi på at vi kan have et helt særligt samarbejde

til vores blå venner i liberal alliance vil jeg sige at vi jo hurtigt kan blive enige om at vi ønsker flere iværksættere og

den offentlige sektor bliver afbureaukratiseret det er måske derfor at det burde være vores partier der tager initiativ til en tillidsreform som giver mere frihed og mindre bureaukrati

og mindre kontrol i den offentlige sektor

som i dag er fanget i kontrol bliver sat fri så de ansatte får frihed til at lave deres arbejde vender jeg mig mod det radikale venstre

en stærk sparringspartner når det kommer til eu og kulturpolitik i alternativet har vi en ambition om at kunst og kultur skal genopdyrkes som et politisk fokusområde

til at drive samfundsudviklingen frem skal det lykkes ser vi de radikale som en stærk medspiller det gør vi også når vi taler cirkulær økonomi som også har et stort fokus hos jer og derfor kan vi måske skabe nogle af fremtidens løsninger sammen

netop vores klode er noget af det der betyder allermest for alternativet og derfor var vi kede af det over at grønne steen måtte forlade sfs gruppe ved valget til gengæld er vi glade over at sf’s kamp imod skifergas tydeligt viser at de grønne ambitioner ikke tjekkede ud med ham kampen for klimaet har aldrig været vigtigere og alternativet og sf

opgave i at sikre et stærkt klimaflertal som sender danmark tilbage i den grønne førertrøje apropos

konservative folkeparti at i fortjener ros i ros for at være det parti der hejser det grønne flag i den blå lejr

det vil vores børn og børnebørn også være apropos børnene

en bedre balance mellem arbejds skole og familieliv så vi fjerner presset

familierne afslutningsvis vil jeg gerne slå fast at vi mener det alvorligt når vi siger at vi går til arbejdet her på christiansborg ud fra idealet om en tredobbelt bundlinje

også alvorligt når vi siger at vi gerne vil samarbejdet vi har selv en masse gode ideer

i alle sammen har derfor lytter vi gerne til

forhandle finanslov der står det her berømte skilt på finansministerens bord

komme fra jeg kunne egentlig godt tænke

er mindre arbejde så lad os dog dele det

det skal indføres i morgen vi siger netop lad arbejdsmarkedets parter diskutere det her og så får vi det indfaset over

der står også helt tydeligt i alternativets partiprogram at vi vil arbejde på at fjerne brugerbetaling al brugerbetaling i sundhedsvæsenet

arbejde på at afskaffe brugerbetaling

videreføre den ordning i en ny revideret version ud fra nogle principper som

er mit spørgsmål handler man gerne vil noget der er tæt på befolkningen

jeg ikke helt det her med at man i forhold til eu politikken vil lægge

have en levende dialog i vores demokrati om hvad der skal ske specielt når det handler om for

fordelingen af flygtninge migranter hvor alternativet

og og tage den andel som eu måtte beslutte så det på den

selvfølgelig ikke kan håndtere nede i grækenland på de små øer der bliver vi nødt til at tage noget ansvar vi bliver nødt til at sige til vores partnere i eu

det mener vi ikke nødvendigvis fjerner beslutningerne fra befolkningen tværtimod

vi jo gerne have at befolkningen bliver hørt om det her og det er derfor vi foreslår at befolkningen skal stemme om det

og dermed jo også

der kommer ud af det og sådan er det jo ikke når det er i bruxelles man træffer en beslutning ud fra en eller anden kvotediskussion og så meddeler danmark så mange her skal i tage

ude af befolkningens hænder så hvorfor ikke holde den diskussion jeg havde nær sagt indenlands så

det giver nytte at danskerne engagerer sig og så kan vi to jo slås om hvad der er det rigtige tal og hvordan danmark skal engagere sig i det

bekymrede for den bæredygtige omstilling og der er jo nogle muligheder for at finde alternative flertal derfor synes jeg

fyrre procent co den aftale er lavet mellem den tidligere regering

enhedslisten og konservative og hvis vi nu får alternativet med

set et grønt flertal uden om regeringen som kan arbejde for fyrre procent

frem til en god bæredygtig omstilling er det sådan at alternativet gerne vil ind

får mig til at tænke på gamle dage hvor man havde fodnotepolitik

det var rigtig spændende dengang og jeg synes

erhvervsudvikling vi kan vi kan få som kan spille sammen med en med

trænges til men der er jo altid et men

kunne omsættes i en eller anden udstrækning

hæfte mig lidt ved nogle af de visioner som som alternativet lægger frem blandt andet den her meget omtalte tredive timersarbejdsuge som et eksempel men det er måske et meget godt og illustrativt eksempel på alternativets

og halvfjerds milliard kroner

komme lidt tættere på hvad det er for en finansieringskilde han

om en tredive timersarbejdsuge er jo at flere og flere

der er bare mindre og mindre arbejde

så vi alle sammen kan tage del i det og så vi

også kan tage del i samfundet omkring os fordi vi så får mere tid vi tror på at at ved at arbejdsmarkedets parter sætter sig ned og finder ud af det

over en ti årsperiode udfase det

lønfremgangen for nogle rige og nogle timers nedgang for

kan oversætte en lønfremgang til en arbejdstidsnedsættelse for vi ser at

vi ser at flere og flere familier ikke kan få hverdagen til at hænge sammen og derfor ønsker flere og flere mennesker at få mere tid til hinanden

hvis al produktion her i danmark skal omlægges til økologi er

at der er rigtig mange arbejdspladser der vil lukke der

arbejdspladser i stedet for at afvikle dem som man jo desværre er i gang med når

på hele valuechainen i landbruget i dag hvor arbejdspladserne ryger ud for det kan ikke blive billigt nok

på

vil der fra alternativet fremkomme en liste over råstoffer som der er kritisk mangel på i danmark og som det altså falder inden for folketingets umiddelbare

del af vores arbejdsliv af vores familieliv af vores vennekreds så selvfølgelig kan vi tage mere end tusind asylansøgere som man gør lige nu vi skal gå ind og tage et ansvar

gå i den her retning fordi det vil være klogt det vil være klogt

lønforhøjelser til arbejdstidsnedsættelse som rigtig mange allerede gerne vil have så det er meget simpelt det er jo noget parterne forhandler sig frem til

skal sætte skatten ned så vil folk arbejde mindre

af den opfattelse at hele de konservatives skattepolitik baserede sig på at når man satte skatten ned

begynde at arbejde mere men lad nu det ligge

og det håber jeg ordføreren kan bekræfte i en lang række tilfælde gennem de sidste hundrede år har sat arbejdstiden ned simpelt hen fordi vi jo bliver mere produktive når vi bliver

bruges til højere lønninger mere forbrug

mere fritid sammen med vores familier

bede ordføreren bekræfte at det er i den retning alternativets tankegang går og jeg vil

arbejdsmarkedet

vende tilbage til deres hjemland når der er fred som der for eksempel

med

som nu bor i bosnien og så videre men der er også nogle der er blevet boende her fordi de nu engang

os politikere der åbner døren og byder dem velkommen det har været opmuntrende at se danskerne åbne døren og deres hjerter da der blev banket på og jeg mærker også at mange herinde anerkender det set med radikale øjne er det altid en glæde når folk tager ansvar ikke blot for selv men også for andre det handler om mennesker som vi siger men det her stærke folkelige lederskab under flygtningekrisen forpligter der er brug for et stærkt politisk lederskab hverken annoncer i udenlandske aviser eller den verbale migræne som skiftende venstrefolk bringer i anvendelse når man skælder ud på alt fra nyankomne flygtninge til de danskere og virksomheder

for noget lederskab statsministeren udtalte at med flygtningestrømmene er vi blevet overhalet af virkeligheden men her må han

der er flere flygtninge i verden og derfor er

flygtninge i danmark vi har peget på behovet for at

også på flygtningeområdet samarbejder og finder fælleseuropæiske løsninger og derfor var det også helt på sin plads at statsministeren omsider placerede sig på den rigtige side af den streg som den tyske kansler merkel trak i flygtningespørgsmålet

når man nu har lovet færre flygtninge og at vi ikke skulle diskutere asylpolitik i eu jeg ser frem til de videre drøftelser om danmarks position når vi skal finde mere varige løsninger og svar på hvad vi gør når flygtningekrisen viser sig at være mere end af flygtig karakter det eneste der ikke duer er at stå udenfor og regeringen har taget de første skridt i retning af en fælles løsning jeg ser frem til samarbejdet om de næste og vil også opfordre regeringen til i almindelighed at søge sit flertal i integrationspolitikken hos partier der rent faktisk ønsker en succesfuld integration hurtigt og bedre end det sker i dag af de mange syriske flygtninge der nu er kommet

regeringen indledte sit arbejde med et såkaldt kasseeftersyn af statens finanser der var ikke en krone tilbage i statskassen måtte man forstå og det er jo sådan en rituel stammedans for nye regeringer kønnere blev det jo ikke af at det var finansministeren der iført strutskørt og kastagnetter lod eder og forbandelser falde ned over den økonomi han nu har fået ansvaret for til trods for at den jo på alle parametre er i bedre stand end den han efterlod

ikke tage vores ord for det er alle iagttagere jo enige om

værdimæssig og geografisk balance for os som radikale er den afgørende målestok om politikken peger fremad og om vi investerer i fremtiden og livsvilkårene for vores børn og børnebørn og regeringen har jo fra sin første færd delt milde gaver ud men hvem betaler egentlig regningen det kunne sådan et kasseeftersyn kaste lidt lys over så lad os se på det

finansministerens lille danse macabre i forbindelse med regeringens kasseeftersyn lidt tragikomisk at regeringen

med penge fra den kasse man mente var tom det hedder vist overtræk eller et kviklån til finansiering af valgløfterne så folk som mig kan finansiere private udgifter på fællesskabets regning og endda med sf og alternativet som kautionister men hvem skal betale regningen gik umiddelbart videre til de nyankomne flygtninge som skal klare sig med en ydelse på su niveau dog uden mulighed for at supplere indtægten som studerende så det er et fradrag for klipning

til en nyankommen enlig flygtningemor med tre børn det er jo ikke bare overtræk på statens saldo det er galopperende underskud på kontoen for almindelig medmenneskelighed

det er ikke balanceret det er bare småligt bedre blev det jo ikke da finanslovsforslaget endelig kom for her så man jo rigtig hvor regningen for venstres valgløfter parkeres først var statsministeren i new york og slog med hammeren ved fns generalforsamling da verdens lande vedtog sytten bæredygtige udviklingsmål og så drønede han hjem til danmark og svang øksen over dansk udviklingsbistand som får en historisk reduktion

vi bryder sammen og tilstår for os var det faktisk afgørende at investere i

som en investering i fremtiden når vi hvert år brugte flere penge vi troede vi delte en fælles arv med venstre når det handlede om uddannelse og dannelse som noget der går i arv fra generation til generation

og udvikling vejen til innovation og vækst så kasseeftersynet slår altså ud både menneskeligt og økonomisk når vi saver i den gren vi sidder på og geografisk er det jo også skævt fordi det særlig rammer de små institutioner i udkantsdanmark når man skærer på uddannelse

så er der det grønne område

jeg starte med et citat jeg vil allerede nu sætte pejlemærker for regeringens arbejde det er regeringens mål at danmark i

og halvtreds er uafhængigt af olie gas og kul citatet

ovre i bunken af gamle bilag for det er fra to tusind og ti åbningstalen for fem år siden

er der egentlig sket i mellemtiden hvorfor har statsministeren mistet sit grønne klarsyn og de ambitioner

det behøver ikke at være på bekostning af vækst og arbejdspladser tværtimod

ikke bare noget jeg siger for det sagde vores statsminister jo også endda mens han var i opposition for dengang da venstres formand blev udpeget af sr regeringen

mødte frem frisk og veludhvilet og altid med det samme budskab til alverdens ledere grøn omstilling og vækst

rejseri og at det måske blev bøvlet til sidst

da statsministeren endelig fik serveretten og mulighed for at sætte handling bag ordene det politiske kasseeftersyn af regeringens politik for fremtidens miljø og klima er nedslående og man kan kun opfordre statsministeren til at finde tilbage til sig selv til de holdninger han havde sidst han var statsminister til de holdninger han havde da han var i opposition og gav den som formand for

er der ingen grund til at sætte en ære i at være i mindretal vi er stolte af klimaloven og målet om fyrre procent mindre

de fleste er klar over for blot år siden havde vi en økonomi der

og pludselig stod krisen og bankede på ude i virkeligheden

været reageret politisk på krisen dengang det erkender alle vel i dag når regeringen konstaterer at

er de ønskede penge til rådighed så er løsningen at skære ned på uddannelse

hjælpen til de mest udsatte som for eksempel selvmordstruede sådan var det ikke gået med os i regering løsningen er jo at få dem der kan i arbejde et sundt princip er at mere end halvdelen af befolkningen altid er i arbejde

og tyve plan fra venstre til gode den blev lovet i valgkampen men den lader vente på sig men i regeringsprogrammet tyder det på langt lavere ambitioner end sr regeringens og det er da også småt med hvad vi har set af konkrete initiativer til gengæld begynder venstre sit reformarbejde det helt forkerte sted hos de fattige og udsatte efter at have afskaffet den fattigdomsgrænse som sr indførte går man løs på forsørgelsesgrundlaget for de mest udsatte og sårbare mennesker i samfundet kontanthjælpsloftet giver et uhyre begrænset bidrag til den økonomiske balance nogle få hundrede ud af de mange tusind kontanthjælpsmodtagere ventes i beskæftigelse men den menneskelige balance er helt skæv for dem der berøres

for radikale venstre er det vigtigt at det kan betale sig at arbejde og vi vil gerne have flere fra kontanthjælp til beskæftigelse men vi tror ikke på ensidige nedskæringer i hjælpen til de fattigste

nemlig at uanset hvilken politik der føres

ikke føre til flere fattige børn det løser man

får flere fattige børn det løser man ved at overholde sine løfter

at det var venstre for fremtiden og i regeringsgrundlaget

nu er valgkampen og regeringsdannelsen fortid men fremtiden

at hverken når det handler om den økonomiske værdimæssige geografiske eller menneskelig balance

lægger man hertil regeringens blinde øje for den grønne omstilling ja så tårner regningen sig endnu højere

en opfordring her til sidst på vegne af kommende generationer appellerer vi til større ambitioner fra radikal side vil det ikke skorte på samarbejdsviljen hvis det er en politik for vores børn og børnebørn frem for bare mere til os der har derfor med andre ord kære venstrefolk

håndhæve grænsekontrol og det har jeg kunnet se har

stor kritik blandt andet fra radikale folk

jeg synes har været slående i forhold til hele den her debat er at det er nemt at kritisere et land som ungarn for det de gør

det er meget sjældent vi hører om hvordan man så vil

sikre eus ydre grænser

jo var forudsætningen for at grænsekontrollen ved danmarks grænser

herre morten østergaard er hvordan forestiller det radikale venstre sig

skal have grænsekontrol ved de ydre grænser hvis ikke det er ungarns model

fordele opgaven med at integrere de flygtninge

har foreslået modtagecentre der sikrer værdige forhold for de flygtninge der kommer ind og en fælles håndtering

på kryds og tværs når det der fungerer

er at man går ind i modtagecentret og kan man få asyl ja så bliver

menneskestrømme og det er derfor at der i eu landene i stadig større grad inklusive hos den danske statsminister er en erkendelse af

findes en dansk løsning som for eksempel dansk grænsekontrol der findes kun en europæisk løsning og hvis vi skal have styr på de ydre grænser kræver det at de lande der ikke ligger helt op til

en ekstraordinær situation som vi er i nu det var det der var min pointe men selvfølgelig skal der

ikke hjælper mennesker til at få et arbejde eller løser sociale problemer i øvrigt

fokus bør være på de børn som jo i hvert fald ikke er skyld i noget som helst jeg kunne godt tænke mig at høre

at den kontanthjælpsreform som radikale stod bag var med til

at få problemerne til at eksplodere

eller i stand til at tage en uddannelse ikke er bedre stillet

enhver kan jo vælge at gå i gang med en uddannelse hvis man ellers har forudsætningerne for det

jo det der faktisk virkede forstået på den måde at rigtig mange unge nu er

også bare sige at virkeligheden har vist sig at være en

er talrige organisationer som arbejder med unge udsatte som siger at de ender på den her meget lave ungeydelse og at det er en af grundene til at de ender i ungdomshjemløshed huslejerne er for dyre og de kan ikke komme ud af det igen så starter der nemlig en social deroute og så

et arbejde til eller fra men unge der er uddannelsesparate kan vælge at tage en uddannelse og

pernille skipper jo undre sig over at de gør men det gør de

kan man sige at vi er glade for både den ændring vi lavede første gang altså i nitten halvfemserne da vi indførte

anden grund det kan være at regeringens annoncer

er sikkert også andre elementer i det men når man er på flugt fra dansk politi

er enige om og det er vel heller ikke nogen succes når folk tror at de behøver at flygte fra dansk politi

som syrisk flygtning tror at man ikke kan få familiesammenføring så er det jo heller ikke rigtigt

så det vi oplevede tror jeg var resultatet af at mange af den ene eller

en forkert forståelse af hvad vilkårene

svar på fra integrationsministeren er det en succes at folk flygter hen over markerne med deres børn over skuldrene

er bange for dansk politi jeg synes det er ærgerligt hvis der er skabt det billede og jeg synes da

er en grænse for hvor mange vi

at dér hvor venstre og muligvis også de konservative stod for ganske kort tid siden

at man ikke ville integrere de syrere der var kommet hertil

se det tror jeg bare ikke er nogen god løsning jeg tror heller ikke

en god løsning at skære i deres ydelser så en enlig mor med tre børn der lige er kommet hertil skal klare sig for hvad der svarer til en su det jeg tror virker

flyttes ud på arbejdsmarkedet det var også det sr regeringen spillede ud med og vi håber at

den nye regering vil lade sig inspirere af det vi bidrager

anerkender er at løsningen så skulle være at sige at så må vi i danmark indføre grænsekontrol som herre kristian thulesen dahl vil eller på anden måde forsøge at undslå os det ansvar vi har i fællesskab og det er fordi og det glæder jeg mig over

jeg er enig med statsministeren i at der ikke findes en dansk løsning på håndteringen af flygtningekrisen

man indfører integrationsydelsen i forhold til

der er svaret fra vores side nej det gør det nok ikke fordi det der er attraktionen er jo ikke at komme herop og få en check men at komme hen et sted hvor man kan få arbejde hvor ens børn kan få uddannelse og hvor man kan leve

for at der kommer mange flygtninge til danmark

det kan være at der er små krusninger i overfladen men samlet set er det sådan at

kan bidrage med samfulde seks hundrede og

over for det står at vi mens vi sad i regering lavede reformer

som allerede i to tusind og tyve vil bidrage med over otteogtyvetusind personer til beskæftigelsen og som

at det er ekstremt kortsigtet og det er derfor

oprigtigt at vi bekymrer os for at man skærer ned på de ting som danmark skal leve af i fremtiden fordi man ikke har modet til at lave reformerne det er derfor at vi foretrækker at man laver reformer frem for at skære

jo ikke er reformbåret vi kunne høre på venstres politiske ordfører at man ikke var i stand til at redegøre for hvad bidraget

på kontanthjælpsområdet der vil bidrage med seks hundrede og halvtreds personer det er jo ikke en reformbåret økonomi

er en nedskæringspolitik man lægger frem og det kunne så gå hvis

det er ekstremt kortsigtet og derfor møder det hård kritik

parkeret på permanent offentlig forsørgelse

vi godt ved at det er meget sjældent

at nogen kommer tilbage fordi hjælpen jo ophører og interessen fra samfundets side går væk

man rammer de fattigste familier i danmark med et kontanthjælpsloft

hvor folk rent faktisk har økonomiske incitamenter som for

arbejdsprøvninger som ikke fører nogen steder hen var det så ikke på tide at se på at lave den reform om

ikke kommer ud i evige arbejdsprøvninger ikke bliver fastholdt i fattigdom jeg er nemlig meget enig med ordføreren i

skelne mellem udlændinge og danskere jeg synes bare og det er baggrunden spørgsmål at det ikke altid er sådan det radikale venstre handler når vi snakker om de her ydelser og alle de mennesker der er

af alle de reformer som det radikale venstre

i en ung alder bare at komme på førtidspension det er bedre at der er et ressourceforløb hvis det fungerer

gør det ikke det skal man jo arbejde med det og sørge for at det kommer til det men vores målsætning er altså en anden

set at lave en indsats så færrest mulige kommer på førtidspension altså hjælpe

skyder tåregas ind i flygtningemængder det er ikke en god

løse det på eller når man planlægger at lave hegn

er fælles løsninger og ordnede forhold og det der skal til for at der bliver ordnede forhold er modtagecentre og en fælles og solidarisk fordeling af flygtningene

komme tilbage til den situation der var før

hvor registreringen brød sammen og vi så så

interessere sig mere for

det vil nok i første omgang kræve som et helt konkret initiativ at vi bliver enige om at have et fælles system for at håndtere

store investeringer i affaldsforbrænding

konkret område jeg besøgte selv et nedrivningssted i

i stand til at håndtere vores byggeaffald på en forsvarlig måde altså får kemikalierne

og så til gengæld kan bruge al byggeaffaldet igen

vi tror nu der er steder hvor man kan modernisere

at

ordføreren lister en masse ting op som man ikke må men hvad må må man

må man lave hegn ud mod lande som ikke er en del af eu må man lave

når nu ordføreren ikke vil lade danskerne have grænsekontrol ved vores egne grænser men mener at det skal håndteres uden for landets

til eu og det er rigtigt som herre kristian thulesen dahl tidligere sagde at forudsætningerne for hele schengenaftalen

at der bliver ført kontrol ved de ydre grænser så vi har intet imod kontrol ved de ydre grænser men det jeg bare siger er

kontrollen løsningen er at få ordnede forhold så vi igen ser folk komme ad hovedvejene i stedet for hen over

også at det fungerer længere inde i europa fordi hvis ikke de lande kan stole på at når der er

deles vi om opgaven med at integrere flygtningene så kommer vi hver eneste gang vi kommer i den

til at se at grænsekontrollen uanset hvor finmasket den måtte være

bliver svær at håndtere og vi får kaos som det vi ser nu så de ordnede forhold kræver ikke bare noget af de lande og ting ude på grænsen det kræver noget af os alle sammen

verden har brug for ambitioner hvis vi skal løse de mange store udfordringer vi står over for

af mennesker rundtomkring i verden er flygtet tvunget på flugt fra blodige krige sult og naturens rasen de har akut brug for beskyttelse og helt basal nødhjælp så deres situation kan stabiliseres jeg tror at den barske virkelighed blev tydelig for enhver

viste billeder af druknede flygtninge i middelhavet mennesker der med livet som indsats flygter fra krig tortur og

nordirak hvor danske fly har bidraget til at skabe sikre områder gennem vores luftstøtte til for eksempel kurderne

til at beskytte befolkningen mod overgreb fra is men krigen raser dog fortsat og problemet er langtfra

og at mange millioner bliver fordrevet

eu så drejer det sig om langt højere tal

kampen mod fattigdom og kampen mod global opvarmning

til regeringens antiflygtningeannoncer og et fantastisk billede på hvor ordentlige og venlige danskerne grundlæggende er

brugte i november to tusind og ni

for vores børn og børnebørn den skal løses temperaturen på jorden stiger

hvis risikoen for alvor skal minimeres

rigtig mange dyr og i sidste ende

mere ustadigt vejr flere storme

finde på verdenskortet

skal lykkes med en juridisk bindende aftale

eu har aftalt

levere en aftale

ikke tilfældigt det skyldes klare politiske

indfri drømme og ambitioner

talenter kommer i spil

til socialdemokraterne kunne godkende den nedskæringsaftale som regeringen indgik med kommunerne i sommer

og det er jo kun begyndelsen næste år truer regeringen kommunerne med endnu større nedskæringskrav

kan få en cykel gå til fodbold eller mange af de andre fritidsaktiviteter som

eller har mistet jobbet under krisen

er vi strammer yderligere trist og de familier ikke mindst børnene

i forhold til isolering udskiftning af vinduer og forbedringer af

de tredstusind

sådan set

ikke nogen grænser for hvor mange penge sf

til flere pædagoger og så videre man gik jo til valg på at

afsætte to milliard kroner til fem tusind flere voksne i daginstitutionerne hvordan kan det så være at i den periode hvor

eller var støtteparti for den

med tre tusind hvorfor gjorde man ikke noget ved det

kroner mere til pædagogisk personale ude i vores daginstitutioner det er så samtidig sket i en tid hvor kommunerne har sparet og eftersom jeg

finansloven i to tusind og femten

været uenige helt tilbage fra dengang hvor man solgte ud

inden vi overhovedet har fået

afdækket omfanget af den skandale så valgt

en videre privatisering gennem en børsnotering jeg har hørt sfs forklaring

det er et firma som ejer vores elforsyning i store dele af sjælland

ejer nogle af vores kraftværker og som ejer nogle af vores vindmølleparker og dem vil man altså nu sælge ud til til højestbydende

det er mere hvorvidt sf kan støtte det

spørgsmål bliver sendt til folkeafstemning sådan at danskerne kan stemme om hvorvidt de støtter en børsnotering eller

og firs procent af danskerne der var modstandere af det salg vi ved at det her er dybt kontroversielt vi ved

optaget danskerne og derfor kan vi jo godt være uenige om fornuften i at fortsætte privatiseringen af dong som man gør med den her børsnotering og i at invitere flere private indenfor men

at det vil være rimeligt at spørge danskerne hvad de synes før man tager den her beslutning som jo er på vegne af os

set i lyset af de udfordringer vi har set indtil videre med folkeskolereformen

trivsel blandt elever lærere der flygter fra folkeskolen

tilgang til privat og friskoler vil arbejde for

få folkeskolen på rette spor igen

at vi er nødt til at gøre noget ved det vil ikke kræve flere

at kommunerne sørger for at pengene følger det inkluderede barn det gør de langtfra i alle kommuner

at børne og undervisningsministeren har inviteret til at vi nu skal kigge på folkeskolen og vi vil selvfølgelig

skoledagen en smule mere fleksibel det gør man rigtig godt i nogle kommuner i andre kommuner gør man det mindre godt i forhold til lærernes arbejdstid

sørgede for at det var muligt at indgå lokalaftaler nu har vi set halvdelen af landets kommuner indgå lokalaftaler med lærerne som jo

både skoleledelsen men også lærerne bedre i forhold til at få sat forberedelsestiden

rige mennesker eller er det også 3ferne andre steder i landet der skal gå fra hus og hjem fordi vi har så travlt med at beskatte folk

fru trine torp som har udtrykt at det vil sf gerne

antallet af ansatte i de danske daginstitutioner

til yderligere pædagogisk personale

kommunerne ikke brugte pengene på pædagogisk personale og derfor fulgte vi op efterfølgende når det så er sagt

hvorfor venstre ikke synes det her er vigtigere

i valgkampen og sagt at det er vigtigt at vi får mere pædagogisk personale

to tusind flere pædagoger hvis jeg husker ret

hvor mange penge sf

afskedige pædagoger hvis det er sådan

og at sørge for at vores børn får en ordentlig opvækst

tusindvis af mekanikere hver tiende metalarbejder

jeg lave skattelettelser i bunden jeg ville belønne kassedamen

belønne både sosu assistenten og sosu hjælperen fordi det er nogle af dem der har det fysisk hårdeste arbejde i

penge mellem hænderne jeg vil ikke finansiere det som regeringen vil

vi kan komme på uddannelser af høj kvalitet vi

konservative har varme drømme om men det kræver altså skattefinansiering og derfor

til tiltag der kunne skabe flere job i danmark men nu

til at svare på mit spørgsmål hvilke tre konkrete

de danske virksomheder så vi kan skabe

så vi faktisk kan få de ledige ud

virksomheder som grundfos danfoss

hele tiden udvikler ny teknologi som kan blive til eksport og nye arbejdspladser

flere og bedre rammer for for virksomhederne men når nu vi kunne finde hinanden

bedre vilkår for vores familievirksomheder og deres fremtid og vil sf støtte

de grønne industrivirksomheder er dem der skaber eksport og job i tusindvis det er en succes vi skal

er bare for at nævne noget

vi skal satse jeg mener at det at afskaffe no

sf ikke gennemførte det mens de havde regeringsmagten

der kom tre tusind to hundrede færre pædagoger i den periode

netop tager de knubs det giver at være med i en forligskreds men da vi ikke er med og ikke rigtig får de informationer vi godt kunne tænke os

investere de tredive milliard kroner og måske med afledte udgifter op til hundrede milliard

fly eller lignende fly der skal indkøbes for jeg må sige at når vi sender danske soldater af sted så skal de selvfølgelig ikke flyve i rustbunker eller andet og vi sender

soldater af sted til vigtige områder i verden det vil jeg fortsat bakke op om når der for eksempel er et fn mandat

som mange i forsvaret faktisk klager over

var ressourcer nok til at løse de opgaver vi fra politisk side stiller

arbejde videre med det kommer til at være i fokus for sf når det er sagt

meget gerne understrege at når vi sender militærpersonale ud i verden

sende dem godt udrustet ud og det er ikke acceptabelt at

for eksempel hører fra flymekanikere eller andre

undervisning som i høj grad er et problem fordi den ikke er kvalificeret nok

kritiserer de elementer der ikke fungerer

måske kunne kigge på modeller for lange skoledage og andet

i valgkampen jeg tror jeg har sagt det adskillige gange

folkeskoleordfører herre jacob mark

har blandet sig i folkeskoledebatten

herre

spørgsmål til de elementer af reformen

ordentlig inklusion i folkeskolen

og det kræver at man hele tiden har et kritisk øje for det

vores ordfører har taget sagen op i forligskredsen

det og bedre

handler altså om ellevetusind fyringer som de partier der står bag omprioriteringsbidraget

globaliseringens omfang står lidt mere skarpt hos sf end

når man producerer cement

en produktion i danmark der er energieffektiv sammenlignet med andre lande der er mindre miljøbelastende

man stiller krav til

producerer varerne i danmark med mindre energiforbrug i stedet for at flytte produktionen til udlandet og bruge mere energi

og håndterer vand i danmark har vi lovgivning der stiller krav

blandt andet at købe f seksten fly så jeg tror sådan set at økonomien hænger fint nok sammen men

statsministeren for åbningstalen

konservative folkeparti er vi glade for vi har fået en ny regering og et blåt flertal

gerne komme danskerne til gavn meget tyder også på at statsministeren er klar til at tage fat

kan konstatere at der er et par områder hvor der er forskel på hvad regeringen melder ud og

handler især om hvordan vi sikrer vores fælles tryghed og muligheder for fremtidige generationer

udenrigs uddannelses klima og skatteindsats en afgørende rolle selv om vi er folketingets mindste parti har vi tænkt os at kæmpe

føler os stærkt forpligtet over for de mennesker

deres tillid med et kryds den attende juni vi er her for at få gennemført mest mulig konservativ politik det skaber tryghed og muligheder for alle i vores samfund vi vil sætte os konstruktivt til forhandlingsbordet vi vil søge indflydelsen der hvor den er

sige fra og takke nej når udviklingen går i den forkerte retning

regeringens forslag mange gode elementer for eksempel tiltag der gør det lettere at drive virksomhed

men finanslovsforslaget fra regeringen har jo også mangler

om hvad vi politikere finder vigtigt hvad vi ønsker at prioritere hvilke værdier vi sætter i højsædet her er der steder hvor regeringens prioriteringer i vores optik er en smule skæve

står det klart at det er moralsk forkert at beskatte folk fra hus og hjem finanslovsforslaget mangler at tage hånd om et helt centralt skatteproblem netop nu den stigende grundskyld der findes danskere rundtom i landet der lige nu sidder og regner på

tvunget til at sælge deres hus fordi deres boligskat stiger og stiger selv om deres løn ikke bevæger sig meget ud af stedet vi er nået dertil

en helt almindelig familie i rødovre for eksempel betaler seksogtyvetusind kroner om året i grundskyld for deres parcelhus og jeg er helt klar over

også kunnet høre i dag at ikke alle synes det sådan er mange penge

det dermed ikke er noget vi skal gøre noget ved men hvor jeg kommer fra er seksogtyvetusind kroner rigtig rigtig mange penge der skal være ro om noget så centralt som vores hjem

også håb om at regeringen vil erkende i løbet af forhandlingerne politiets og forsvarets ressourcer skal også adresseres når danskerne ringer efter hjælp skal de vide sig sikre på at politiet kan rykke hurtigt ud når vores hjem bliver krænket af kriminelle skal sager opklares ikke parkeres og når terrorens grimme ansigt viser sig for os skal vi slå hurtigt

hvis politiet har fornødne ressourcer det har de

fælles ansvar for os i denne sal at vi får gjort noget ved det virkeligheden er at vores politibetjente er pressede færre betjente skal løse stadig flere opgaver i løbet af det sidste år har antallet af overarbejdstimer rundet femoghalvtredstusind alene på fyn i midt og vestjylland er tallet

problemet er akut der er brug for handling vi ønsker mere politi flere betjente på gaden mere tryghed for danskerne vi står på ofrenes side derfor ønsker vi hårdere straffe for personfarlig kriminalitet ikke kun for deres

vi skal også gøre en aktiv indsats for at unge ikke kommer ud i kriminalitet derfor er

det ved jeg fra min egen ssp fortid vi ser frem til at drøfte netop dette område med regeringen det danske forsvar kører også på pumperne både mandskabsmæssigt og materielt for nylig viste en undersøgelse at mere end fire tusind medarbejdere i forsvaret aktivt forsøger at komme væk forsvaret er i en svag tilstand

tryghedsforsikring som medlemskabet af nato

desværre ikke det eneste sted hvor der sker svigt i øjeblikket beredskabet er vores ulykkesforsikring når stormen raser vandet stiger skolen brænder og sygdomsudbrud rammer den skal ikke opsiges tværtimod den skal fornys jeg vil derfor indtrængende opfordre til at de store besparelser

på vores beredskab i en tidligere aftale droppes alle vores mænd og kvinder i uniform fortjener en stor tak for at påtage sig den store opgave med at sikre vores tryghed i løfter opgaven uovertruffent i skal have stor tak og så skal vores veteraner have den hjælp de fortjener

hævet over enhver tvivl venstreregeringen har valgt at finde finansiering

at se kritisk på hvordan vi bruger vores offentlige midler det mener vi også jeg mener faktisk vi er forpligtet til det men på et tidspunkt

mener vi at besparelserne

vi har også sagt at vi skal tage fat om problemets rod ved at skabe sikre zoner i syrien den sang har vi sunget længe og koret er blevet større men der skal reel handling til lad os nu hjælpe folk i og omkring syrien til et liv med større tryghed og bedre muligheder i syrien det handler også om værdier når vi i det konservative folkeparti vægter uddannelse af børn og unge højt uddannelse skaber bedre livsbetingelser og muligheder for enhver ung derfor skal vi have en stærk folkeskole der har fokus på faglighed og dannelse som politiker men også som tidligere folkeskolelærer gør det dybt indtryk på mig når flere og flere forældre oplever at deres børn lider under den nye skolereform birgit sendte mig

hun skriver mit hjerte græder min hjerne råber stop og mit sind og min forstand siger råb politikerne op og lad os som forældre være med til at fortælle

folkeskolereformen til at lytte til kritikken tage ansvar for vores børn og give dem bedre muligheder have modet til at erkende politiske fejl og mangler

der er ingen grund til at save den grønne gren

fremtidige tiltag det glæder vi os til samarbejdet om jeg vil også gerne

et indtil videre godt og konstruktivt samarbejde

er sikker på at hans tilgang til arbejdet også danner præcedens for den øvrige regerings handlen og ageren så jeg er fuld af tiltro til at vi kan gøre danmark til et

humanitære bistand på kort sigt

det vi ser fra venstres vide

om man står fuldstændig fast på de nul procent er det sådan

give en garanti om at her sætter man altså hælene i

også klar til at diskutere for det første hvordan vi

til de mange røster der lige nu er bekymret for de nedskæringer der er blevet

kan love eller måske give en gisning om

folkeparti det er jo ikke tilfældet det er jo ikke en ny holdning vi har jo faktisk i mange år været ret bevidste om at

er en forhandling ligesom alt andet og derfor stiller vi ikke ultimative krav

ud af enhver forhandling så

men i det mindste at have målsætningen at det er den vi arbejder efter

det har jeg meget svært ved at se jo det kan godt ske men ikke i en finanslov hvor vi deltager det sagde altså ordføreren og jeg skal høre er det stadig væk

syn på udviklingsbistanden

nu står for fald om vi ender med at se hotelbyggerier der hvor vi plejer at kunne bade frit og hvor alle danskere har adgang så derfor vil

stadig skal være ubebyggede uden for kystbyerne og

man kigger på i første omgang og

men selvfølgelig mener vi ikke at vores kyster bare

gave vi har fået det er en arv vi har fået fra tidligere generationer og som vi skal give videre det hæger vi meget om men derfor

meget klogere af i forhold til hvordan de konservative så stiller sig forud for finansloven så jeg har været nødt til at ty til en lille hobby jeg har nemlig at læse det konservative medlemsblad man har mange mærkelige hobbyer i den her tilværelse og der siger ordføreren nemlig

aftale om finansloven uden at der sker noget

vi ikke forvente at nogen ved det jeg er ikke sat i verden for at lars løkke rasmussen skal have det nemt som statsminister

finanslov

står ved mine ord som jeg også sagde efter sommergruppemødet at jeg har meget svært ved at se det konservative folkeparti i en finanslov hvor man ikke adresserer grundskylden for det er et stort problem det er

til sit eget partiorgan at man ikke kan se sig selv i en finanslovsaftale

nylig sagt at de afgørende mandater ligger hos de konservative så vil de konservative gøre sådan som man også gjorde i forbindelse med kommuneaftalen altså stemme nej og

være med at gå med i finanslovsaftalen hvis man ikke får de seks

i den artikel og brian mikkelsen har jo ret vi har de afgørende mandater ligesom de andre partier i blå blok har de afgørende mandater når der skal tælles til halvfems det

kan komme videre synes ordføreren ikke det er ganske urimeligt

på nær dansk folkeparti har lavet en fælles strategi på

statsministeren og regeringen af fra de aftaler vi har

er tre måneder tilbage af året er det ikke uanstændig

var med i talen nemlig om

flygtninge der sagde ordføreren at det var mangelen på sikre zoner i syrien jeg vil gerne høre er det ikke krigen i syrien der er problemets rod og er det ikke vigtigt at vi finder en løsning som ikke bare er mere militær som betyder flere døde men at vi finder en politisk løsning

tropper på jorden i en humanitær korridor så syrerne kan være sikre

jeg enig i at der skal findes en politisk løsning hvor assad ikke er der men der

regimeskifte det skal vi nok ikke kun arrangere i danmark men en international aftale på det område

gødning på markerne fjerner randzoner og giver landmanden lov til at sprøjte og gøde i sårbar natur det risikerer at rulle fem og tyve års vandmiljøindsats tilbage det udgør en trussel mod vores drikkevand og det udgør især en trussel mod den natur som i forvejen er hårdt presset er ordføreren ikke enig med mig i at hvis vi ødelægger dansk natur og udrydder danske arter så efterlader vi et land

og producerer man jo soja i sydamerika og

foderet for at få protein nok i stedet for at danske landmænd gøde markerne

er primært at skabe mærkbare resultater

med overskriften vækst velfærd og en plads i verdenssamfundet som beskriver hvad det er for nogle ting jeg gerne vil

det er vigtigt at huske på at vi er en del af et rigsfællesskab med en understregning af at det er et fællesskab

hinanden i indledningen til selvstyreloven beskrives dette netop netop som en præmis for grønlands selvstyre vi bør derfor have et fælles ønske om at styrke rigsfællesskabet

også at det er lovligt at blande sig i debatten om rigsfællesskabet

vi har derudover her i tinget en fælles opgave med at løfte styrke og vedligeholde de områder i grønland som stadig væk er et dansk ansvar vi behandler her i tinget lovgivning som vedrører mennesker og som påvirker livet i grønland det arbejde er vi nødt til at styrke

nødt til at opprioritere det derfor glæder det mig også at statsministeren har været lydhør da vi talte sammen under møder før regeringsdannelsen meget af dette

jeg glæder mig meget til at arbejde

allerede mødtes med rigtig mange

dem der arbejder med grønland der er mange

gået ind i politik for at gøre en forskel det gælder også mig

ved et bredt konstruktivt og åbent samarbejde her i folketinget på tværs af partierne en klar forudsætning for fællesskab og samarbejde er tillid respekt og troværdighed det gælder i alle livets relationer også i relationen mellem grønland og danmark tidligere grønlandske regeringers lidt hårde retorik har sat rigsfællesskabet på en prøve vi skal selvfølgelig kunne debattere og kritisere hinanden gensidigt hvis der er noget at komme efter men det er også vigtigt at understrege at der er mange af os som mener at rigsfællesskabet er en del af vores historie lige så meget som

en del af nutidens grønland

og ili ili mere end halvfjerds deltagere her på christiansborg hvor fremtidens unge og grønlands erhvervsliv diskuterede visionerne for grønland vi skal gentage denne succes i to tusind og seksten i grønland

det er også min plan at invitere grønlandske studerende og studievejledere til en rundbordssamtale om de udfordringer som de grønlandske studerende står over for fordi de rammes dobbelt af den danske studiereform som de også er en del af

også er en svær kulturel omstilling

grønland står midt i en økonomisk krise som unægtelig ser ud til at fortsætte og tage til i styrke i de kommende år reformerne stikker efter inuit ataqatigiits og økonomisk råds vurdering ikke dybt nok det kræver handling

til udvikling af et mere diversificeret erhvervsliv i grønland

løftet justitsområdet og velfærdsområdet så de kommer op på et tidssvarende og mere værdigt niveau vi har lovgivning som er fra nitten tresserne og som stadig væk er gældende det holder grønland tilbage

tilbageholdelse i bygder i fællesskab med de kommunefogeder som varetager det

på men det skal også efterleves i praksis så det ikke bare bliver ved de fine ord grønlændere i danmark er danske statsborgere men behandles ikke altid

har der været rigtig meget fokus på arktis grønland spiller en rigtig central rolle i arktis og derfor bliver vi også herfra nødt til at interessere os

vi skal benytte dette momentum og denne interesse til i fællesskab i fællesskab at genskabe den internationale interesse for grønland klimaforandringerne påvirker os direkte vi ser dagligt konsekvenserne af klimaforandringerne og derfor bør grønland også tænkes ind i cop21 i paris senere på året grønland skal betragtes som en international medspiller og alt hvad der vedrører os bør vi deltage i

ved at man evaluerer forsvarsaftalen med henblik på at om den skal genforhandles vi skal inddrages i det udenrigspolitiske arbejde inatsisartut skal med fuld medbestemmelse inddrages som parlament

mit samlede mål er at vi her i folketinget får skabt nogle mærkbare resultater så den menige kvinde og menige mand

at det gør en forskel det vil jeg i hvert fald knokle for

de kommende år jeg ønsker alle

rigtig god arbejdslyst jeg er åben for et bredt samarbejde som gavner rigsfællesskabet så alle med det samme formål

skal se ud i fremtiden jeg kunne rigtig godt tænke mig at vi snakkede visioner for et moderne rigsfællesskab

at blande os lidt mere i hinandens

synes det er rigtig positivt at grønlandsudvalget er begyndt

men jeg synes også det er vigtigt at sige at man ikke må være berøringsangst

til samarbejdet med alle de nordatlantiske mandater

modige overvejelser om selvstændighed og forfatningsforberedelserne jeg er fuldstændig enig og enhedslisten vil bakke

godt tænke mig at høre noget mere om det mest alvorlige problem som jeg

vil ordføreren uddybe hvilke tanker hun har om

fået udarbejdet her for for ikke så længe siden og som understregede at der er rigtig mange grønlændere i danmark som har sociale problemer og som

noget af det der har været diskuteret i grønland er også om

eller folk der flytter til danmark som som ikke er danske statsborgere i virkeligheden får en bedre hjælp end den hjælp man får når man kommer som grønlænder til danmark derfor synes jeg også vi bliver nødt til at holde fast i at vi er danske statsborgere vi skal inkluderes det gøres ikke godt nok i dag

mit partis ønske om et godt samarbejde kommende år og det samme gælder alle mine kolleger her i salen

jeg arbejder her i overensstemmelse med de ønsker den grønlandske regering har omkring samarbejdet med danmark det arbejde glæder

samarbejdet med danmark er helt afgørende for at grønland også under selvstyret kan fungere optimalt samtlige

forvaltningsområder der kan overtages er dansk ansvar og vores fælles sagsområde

men resultaterne realiseres i grønland

det er områder vi sammen skal sikre konstant

i danmark jeg er glad for at der i regeringsgrundlaget står at retsvæsenet skal

i grønland i dag er nemlig meget svag og fortjener at blive opprioriteret

få år således at overdragelsesprocessen

både for danmark og for grønland indtil disse områder

folketingets kontrol og det vil derfor være fuldstændig legitimt og gavnligt

jeg synes at vi som ansvarlige politikere

tings politikere til rigsfællesskabet og dets fremtid

men så længe der er dansk ansvar indblandet i emnerne er det da fuldt ud okay med dansk indblanding det burde sige sig selv det samme gør sig så selvsagt også gældende omvendt så længe der er

fra grønlands politikere til at blande sig i hvordan den danske regering udfolder sig på disse områder dette lykkedes fint i den forrige regerings tid

vi udviklede omkring områder som beredskab arktisk politik hvalfangst direktiver i eu

arktis er på verdens dagsorden og klimaforandringerne er det hotte emne jeg bed mærke i at statsministeren ikke nævnede klima i sin tale

arktisk strategi til gavn for både danmark og grønland sammen kan vi være en stærk arktisk nation

forbedret indsats på en række områder

hele rigsfællesskabet skal være opmærksom på

langsigtede løsninger på disse områder de mange midlertidige løsninger som vi har set skaber meget usikkerhed både for rigsfællesskabet men også uden for rigsfællesskabet

vi har brug for at det grønlandske politi får tilført de midler der skal til for at de kan

efter den samme standard der bruges i danmark og i overensstemmelse med den grønlandske virkelighed

den situation som den smeltende is medfører langs

som vi er har mange af vore landsmænd som

for det tilbyder man ikke til danske statsborgere som man gør til udlændinge jeg glæder mig

at danmark skal hænge sammen socialt og kulturelt såvel som økonomisk jeg glæder mig til at samarbejde om denne flotte udmelding

forhåbentlig vil komme de udsatte grønlændere til gode her i danmark

alle disse emner og en række andre er områder som vi vil arbejde videre med her i tinget

håber jeg vi kan komme hurtigt i gang mit mål er

vi er med til at finde en god løsning til gavn for hele rigsfællesskabet og alle

uden for rigsfællesskabet eller enhver vision om et endnu bedre rigsfællesskab i fremtiden i siumut har vi stadig drømmen om at det grønlandske folk

sig selv ude i verden som selvstændige eller også som et folk

i dag det handler

som vi ikke har i dag og som vi rigtig gerne ser realiseret i et tæt samarbejde med danmark det drejer sig enkle ting som

kræve indsigt i militære aftaler

og respekt for hinandens kompetencer og erfaringer og bruge hinanden til gavn for sagen jeg har sagt det

selvstændighed siumut arbejder for et forarbejde

alle kan være med til at bidrage til jeg glæder mig til at diskutere

dialog om rigsfællesskabet og rigsfællesskabets dynamik

håber det bliver forstået og værdsat under denne regering så vi kan få den positive model frem som et fælles mål og

og en gang for alle sikre at vi går en fremtid i møde som rigsfællesskabet kan være stolte over både som land

være med til at forbedre helt konkret ikke bare sådan generelt

vi snakker så tit om retsområdet for at det bliver bedre og at det

i danmark sammen med justitsministeren hvor der blev gjort rede for at standarden i grønland simpelt hen er under al kritik der findes politistationer som

rettens repræsentant retssikkerheden i grønland er meget svag og det betyder også at

alle ledder og kanter er et område

vi ikke længere kan spare os ud af vi bliver nødt til at gøre noget for

hvordan det grønlandske retsvæsenssystem kunne komme op på et niveau som vi

men nu er der gået så lang tid før man

lever op til de målsætninger vi

bunkebekæmpelsen i sig selv viser

ikke kan komme ind i anstalterne har gjort

midlertidige løsninger det er symptombehandling af noget som som kræver at vi skal se bedre på området hvis vi skal være med til

regeringsgrundlaget står der nemlig at

at alle rigsfællesskabets statsborgere får en værdig retssikkerhed og en værdig rettergang

men det er med en vis ambivalens at jeg indtager

for første gang når jeg som

at færinger bør tage beslutninger på vegne af færøerne

folketinget finder jeg det vigtigt at dette parlament også får hørt synspunkter fra dem

på et stenhuggeri i rættará

at min families bidrag til det

folkestyre således står mejslet i sten og stadig væk gør samme nytte som da

de blev anlagt jákup andrias arge også kaldet jampan stod for dette arbejde sammen med sine

ikoniske bygningsværker

i sin kamp for at etablere en industri baseret

færøsk sten som byggemateriale

mistede flere fingre på venstre hånd da en krudtladning eksploderede i

blev blind på det ene øje da en stensplint borede sig ind i øjet og engang måtte lægen på sygehuset tilkalde jákup andrias

der var urmager for at få de fineste redskaber der

og kindben sammen efter et sammenstød med en klippeblok

år gammel ramte en tonstung stenblok hans fod og huggede den af med kun én hånd ét øje og én fod måtte

modvilligt opgive sin operative karriere som stenhugger men der var stadig væk tilstrækkeligt stof i ham til at han blev ansat i

i københavns kommune jákup andrias

han ville værdsætte at

det færøske folks ønske om

af folketinget at ære

minde ved at støtte det færøske folk i vores bestræbelser på

anlægge de resterende trappesten der skal til

egen forfatning og den er om jeg så må sige lige på trapperne ved valget til det færøske lagting den første september vandt

en ny regering som består af

det

fortløbende underskud på finansloven og værdiforøgelsen er ikke tilfaldet den

derfor agter den nye koalition at sætte tiltag i værk som skal fordele den økonomiske

mere ligeligt så den kommer hele befolkningen til gode landsstyret har

få vendt underskuddet på finansloven

økonomisk holdbarhed herunder en

at færøsk økonomi skal blive selvbærende

yderligere når der opnås stabile overskud

dette vil den nye grundlov afspejle derfor skal man regne med at den vil omfatte blandt

egne forhold det færøske folks selvbestemmelsesret vil derfor være en

hvor det konstateres at ingen magt står over eller ved siden af det færøske folks beslutninger

er i sig selv ikke en deklaration af

sådan folkeafstemning har det

på programmet men ellers har den

regering gentagne gange

vil respektere resultatet af en sådan afstemning

grundlov ikke lede til nogen ankepunkter

tilgang til økonomiske sociale kulturelle og konstitutionelle forhold hvad angår hjemtagelse af

som stemte for løsrivelse den fjortende september

stilling i riget resultatet blev

dengang i stedet for fik vi hjemmestyreloven fra nitten otte og fyrre

mener vi at hjemmestyreloven med sine syv og tres år på

nu er moden til at gå på pension vi har brug for en ny konstruktion der tager udgangspunkt

og som baner vejen for at færøerne kan deltage i internationale sammenhænge på lige fod med

og færøerne er blevet mere komplekst siden danmark har overført en del af sin suverænitet til eu som

færøsk pelagisk eksport adgang

at gennemføre denne blokade men det

som i denne sag var en del af vores konfronterende

vi på færøerne må forholde os til det er kun os som har

de bedste muligheder for at bygge

og en tidssvarende konstitution som giver

på regeringens initiativ til at identificere grænsehindringer i rigsfællesskabet og i norden og at regeringen vil samarbejde om at løse dem jeg har også noteret at statsministeren i sin åbningstale og regeringen i sit regeringsgrundlag anerkender at der på færøerne arbejdes med en ny forfatning og at man indgår i en dialog og et samarbejde med den nye færøske regering

ikke på at vi får et konstruktivt samarbejde om hjemtagelse af

regeringen har forståelse for at vi arbejder med den

at den færøske selvbestemmelsesret bliver hugget i sten og så ønsker jeg i øvrigt

lykke til i fodboldkampen mod portugal i aften selv vil jeg

den bliver garanteret underholdende

til færøerne jeg synes det er en

de nordatlantiske lande kan trække tingene hjem i den takt og den rækkefølge de har lyst til

jeg vil sige at det har været et interessant år

og færøerne som vi har diskuteret meget også i denne sal

at danskere skulle udelukke folk

eus suverænitet over den danske lovgivning

gerne høre lidt nærmere om de områder

håndtere udlændingeområdet og selv

i mange tilfælde har vi mange problemer med at kunne få familiesammenføringer og få

vi virkelig har brug for fordi de er havnet i en bureaukratisk proces i danmark som næsten ikke at komme igennem

er meget uhensigtsmæssigt på den anden side må man så også sige at den nuværende regering

deltager i det arbejde

i europa for at tage imod flygtningene men det er til gengæld ikke nogen meget nem sag at sidde med i et samfund med så få mennesker som vi er vi er knap halvtredstusind

kan overføre en del af de erfaringer man har

diskussion som man nok kommer til at have med transportministeriet og

det er en umulig sag men vi har igennem så mange år vist at

på den anden side

skal jeg op til færøerne og klippe får

han blev statsminister

og fik klippet sine får

for de klippede får men der er også behov for

det er altså ikke meget uld den har på kroppen halvfems mandater kun lige akkurat nok til at klare et mildt politisk klima

som havde fået magten

specielt når man tænker på at de blå jo vandt i danmark med halvfems imod fem og firs mandater men faktum er

på ni og firs mod seks og firs ville have sendt de røde i regering fordi de fire nordatlanter ville have løftet de røde op på halvfems det ville selvfølgelig være spændende for os nordatlanter hvis vi var endt som som rigets kongemagere men hånden på hjertet for det danske folkestyre ville det jo være problematisk vores vælgere betaler jo ikke skat i danmark og vi er valgt i denne forsamling på et helt andet grundlag

begrænse skotternes rettigheder i parlamentet er jo blusset op i england og sådan et resultat ville uden tvivl have rejst den samme debat i danmark

valget rimelig klart også lige akkurat vandt magten

tingets fire løse missiler kan man sige bliver siddende med fulde rettigheder disse vil jeg bruge på ansvarlig vis selvfølgelig og jeg håber at vi under alle omstændigheder kan

som der er tradition for og som statsministeren også lagde op til i sin tale i tirsdags

ud over hovedmålene om en fiskerireform en skattereform og en pensionsreform

er ambitionen at overtage tre sagsområder fra danmark person familie og arveretten luftrummet og udlændingeområdet det første er

enkelt det næste er mere krævende og det tredje er ret kompliceret ikke mindst fordi færøernes status i schengen bliver en del af sagen

også sat sig for at gøre arbejdet med den færøske forfatning færdigt det kræver forståelse mellem de to parter og derfor er jeg glad for statsministerens udmeldinger desangående

den syvogtyvende september stemte til det lokale parlament det var et valg som af de separatistiske partier i catalonien var udråbt som en folkeafstemning om løsrivelse fra spanien det har været spændende at følge udviklingen i catalonien det sidste år og at være der

søndag var fascinerende det var det også at følge debatten op til folkeafstemningen i skotland sidste år der er jo mange stater i europa som har flere nationer inden for sine grænser vi kan nævne spanien storbritannien frankrig belgien og danmark og i sådan en konstruktion ligger der altid et kim til konflikt

ideen om at hver nation skal have sin egen stat sidder jo dybt i os og ligger også implicit i selve begrebet nationalstat derfor kræver det godt politisk håndelag at få det til at fungere således at alle nationerne føler at de har ejerskab af statsapparatet at studere hvordan andre gør det er perspektiverende og det er også opløftende for det er faktisk her det gøres bedst når jeg taler med politikere fra andre såkaldte statsløse nationer om vores ordning står de helt måbende har i virkelig jeres helt eget skattesystem

og jeres offentlige investeringer virkelig rent færøske anliggender er olieefterforskning jeres sag lovgiver danmark overhovedet ikke i interne forhold på færøerne kan i stå uden for eu selv om danmark er inden for forhandler i med andre lande uden dansk indblanding repræsenterer i jer selv ved international sport lige bortset fra ol ja det gør vi samtidig med at vi er i et tæt fællesskab med danmark og det er mere værd

frem som et forbillede for hvordan man kan

når én stat huser flere nationer

er ikke perfekt der

som også magni arge var inde på

styres af ideologiske dogmer eller fastlåste fastlåste juridiske bestemmelser men gennem dialog og pragmatiske løsninger

fra den forgangne sommer er politiets indsats for at håndhæve loven over for de berygtede bøller fra pengemaskinen

shepherd folketingets medlemmer har gennem tusindvis af e mails selv oplevet

shepherd folkene er der de står overalt i deres sorte tøj med de hvide dødningehoveder deres erklærede mål er at bryde loven og de gør det når de få chancen den pågældende lov loven om grindefangst er færøsk den er ikke dansk grindedrab er ulovligt i danmark og i eu men politiet er fælles for hele riget og dets virke reguleres i danske love alligevel bruger det danske politi og retssystem tid materiel og mandskab til at håndhæve loven på færøerne dette er et eksempel på at selv om rigsfællesskabet er et konglomerat

en sammensætning af meget ulige dele så fungerer det

men sager som denne skaber jo spændinger og derfor vil færøudvalget som jeg er formand for arrangere en høring om grindefangstens mange problemstillinger i landstingssalen den attende november selv om rigsfællesskabet efter min mening har det godt nu er det ingen garanti for at det har det godt om et år ordningen er ikke statisk der kommer altid nye udfordringer og derfor vil der også i den nye regerings fire

være behov for dialog forståelse og pragmatisme fra begge sider danmarks formentlige ophævelse af retsforbeholdet i eu kan for eksempel nemt føre til at der må findes nye ordninger mellem danmark og færøerne og hvis det lykkes den nye regering på færøerne at blive enige om den omtalte forfatning

vil også det kræve noget af os

vil der være behov for en anerkendelse af

en færøsk forfatning inden for rigsfællesskabets rammer fordi danmarks riges grundlov intet siger om hverken rigsfællesskabet eller om interne forhold på færøerne det er også vigtigt at vi i denne sammenhæng ser på virkeligheden og ikke kun på grundlovens formelle bestemmelser

ikke overensstemmelse mellem de to den danske grundlov tillader ikke nogen færøsk lovgivningsmagt nogen færøsk skatteopkrævning eller færøske forhandlinger med andre lande og når danske statsministre igen og igen siger at hvis færøerne vil ud af rigsfællesskabet

det færøernes egen sag

det altså heller ikke fordi grundloven grundloven tillader det

hvis den danske grundlov skulle følges bogstaveligt

er at man i stedet for at tale om hvad der politisk er mest fornuftigt forsøger

visse debatter inde i juridiske bokse hvis vi i stedet for

så skal gud nok mildne luften for forholdet mellem danmark og færøerne i de kommende år på samme måde som han jo mildnede luften for de får som statsministeren klippede på østerø efter at han havde dannet sin regering i juni

herre færøerne og

er jo ikke en del af eu og det kan vi nogle gange

lagtinget og hele det færøske folk

med forhandlinger omkring eu og de ting

ubearbejdede produkter næsten kun derfor er

bearbejdede produkter når det gælder den anden sag hvor danmark og færøerne endte på hver sin side så ser jeg det som en konsekvens af at

har udviklet os i hver sin retning danmark gik ind i ef i nitten tre og halvfjerds og færøerne står uden for og derfor

to forskellige stater på mange områder mange gange er færøerne og danmark modparter i forhandlinger og så fik

danmark sammen med eu boykottede færøerne men det var en konsekvens

på det felt når det gælder forskelle i handelspolitik og

kan også tage eksemplet med med eksporten til rusland hvor danmark er boykottet når det gælder madvarer og færøerne ikke er boykottet det er svært at få det

til at hænge sammen vi vi må forsøge at gøre rigsfællesskabet så rummeligt mener jeg at vi får lov til at forfølge vores interesser mens danmark

der to muligheder enten at færøerne overtager de respektive områder

danmark

folketinget en lovgivningsmagt på færøerne så

må folketinget lave en lov som kun gælder for

med færøerne hvor færøerne overtager det

en lovgivningsmagt som kun har lovgivning vedrørerende færøerne det bliver

hen ikke erindre mig nogen mere fredfyldt

harmonisk konstruktiv åbningsdebat end den vi har haft her i dag

set bekræftet mig i at vi efter den valgkamp vi alle sammen har været

ude i og den regeringsdannelse der har fundet sted nu med nuancer alle er

i et sådant omfang at socialdemokratiets og venstres ordførere har iklædt sig præcis det samme arbejdstøj her i dag og har

hinanden for det i løbet af debatten meget mere harmonisk kan det jo ikke blive vist er der forskelle i politik

frem til her i dag og jeg kan også godt yde et bidrag til at

at tale dem større hvis der er en efterspørgsel

men jeg vil nu først og fremmest hæfte mig ved den

været i stemmeføringen hele dagen igennem herre rasmus nordqvist som ny ordfører for et nyt parti brugte endda sin taletid til

rose alle og trække et positivt element frem hos

partier og efter min egen åbningstale den anden dag havde jeg jo den helt grænseoverskridende oplevelse at kunne se en socialdemokrat det var herre jens joel citeret i politiken for at sige noget jeg så ikke kan gentage for så kommer jeg i strid med folketingets regler men

ret godt og jeg synes

man kan sige at selv om vi først har åbningsdebatten her i dag så har vi jo været i gang længe i hundrede dage

jeg gav min åbningsredegørelse hundrede og to dage i dag vi har vi har nået meget herre sjúrður

gennemført boligjobordningen

et godt bidrag mod

vækstbidrag de steder hvor der er lidt længere mellem husene og ude i sommerhusområderne

konstellation bestående af regeringen dansk folkeparti det konservative folkeparti sf og alternativet vi har lavet et straksindgreb

til asylområdet med regeringens parlamentariske grundlag og debatten her i dag har

også vist og eftervist at stadig flere er enige om at det faktisk betyder noget

det har jeg i hvert fald noteret mig det tog lidt lang tid at få herre morten østergaard til at indrømme at det forholdt sig sådan men men indrømmelsen kom da og jeg har også i den offentlige debat

har bevæget sig frem til det punkt i de seneste uger sådan at hun nu taler om at stramninger på asylområdet spiller en betydelig større rolle end hun havde regnet med det har vi også fået gennemført vi fik håndteret aktstykket om kommunernes økonomi også i en lidt alternativ opstilling med regeringen dansk folkeparti liberal alliance og socialdemokratiet for få dage siden blev der landet en

og den store udflytningsplan som regeringen har lanceret

der nu flyttes tre tusind ni hundrede statslige arbejdspladser ud i otte og tredive byer i fem og tyve kommuner noterer jeg også sådan i al almindelighed nyder pæn

for den folketingssamling vi lige har taget hul på og det er godt

et højt ambitionsniveau vi vil gerne gøre noget mere for at skabe vækstmuligheder rundt i hele landet det er derfor at vi inden længe kommer med et forslag til en liberaliseret planlov et udspil til en ambitiøs landbrugs og fødevarepakke vi vil gerne gøre noget mere for at sætte gang i den private beskæftigelse det er derfor at vi

i det finanslovsforslag vi har lagt frem opererer med at fjerne reklameafgiften fjerne

alt sammen godt nok så jeg er

en situation hvor jeg ser mere positivt på tingene end da jeg satte mig til rette her

noteret mig at der er visse gamle travere der er trukket af stalden i dagens løb der er blevet skudt på regeringen vi skærer ned det ene og det andet og det tredje sted må man

til det vil jeg gerne sige at

og indbyder til forhandlinger startende i morgen med afsæt i et kasseeftersyn som ikke er nogen rituel dans på stedet herre morten østergaard men som er enhver ny regerings forpligtelse

sikre sig hvordan udgangspunktet

nuancer når man kigger på situationen bagefter med den konjunkturvurdering der ligger efter sommerferien

ville vi være ude over de grænser der er i eu

hen var tre milliard kroner ude over kanten

så haft den ambition som jeg synes er fornuftig

budgetterede for meget til stregen derfor er der altså fem milliard kroner mindre at lave politik for end det vi både håbede

og troede da vi var i valgkamp med det afsæt ønsker vi så at indfri de løfter vi gik til valg på flere penge til sundhed et stærkere politi mulighed for vækst i hele danmark og en boligjobordning

set glad for at et bredt flertal i folketinget bakker op om meget af det jeg bemærkede

i dag at herre simon emil ammitzbøll sagde at den regering han nu havde fået installeret var og jeg citerer lidt god jo jo det er da

jeg noterede mig også med glæde at herre kristian thulesen dahl i dag har peget på områder som også er vigtige for regeringen nemlig sundhed ældre

andre ordførere og vil derfor bare udtrykke den forhåbning at vi

nogle af de her centrale spørgsmål

set er i stand til at lande fornuftige brede aftaler

nødt til at ske med afsæt i to ting nemlig for det første

et rimeligt gengivet billede af hvad det er regeringen foreslår

måttet lægge øre til at vi skærer ned

på på ældreområdet og og andet og til det må jeg sige at det gør vi ikke for os er en af grundpillerne

velfærdssamfund jo retten til fri og lige sundhed det er derfor vi prioriterer sundhedsområdet med to

end den gamle regering lagde op til det er derfor vi prioriterer ældreområdet med et par milliarder over de kommende fire år

ikke rigtigt når nogen i dagens debat har påstået at vi ikke prioriterer disse

at pengene

jeg har lyttet mig til mange fromme ønsker i dagens løb og min opfordring skal bare være til alle de partier der nu indbydes til forhandlinger hos finansministeren

prioriteter og sine ønsker og sine finansieringsbidrag

meget glad for det tilsagn der kom i dag først fra fru mette frederiksen og senere fra herre benny engelbrecht om at det største oppositionsparti

det havde vi også selv for vane at gøre

altså et sammenhængende gennemregnet bud på hvordan finansloven ville se ud hvis socialdemokratiet havde magt som de har agt jeg måtte forstå at det kommer i morgen det glæder vi os til at studere i alle detaljer

fuldt ud regeringens prioriteter ja vi har valgt at bruge færre penge på udviklingsbistand men altså samtidig leve op til fns målsætning som i øvrigt kun ét ud af i alt fem lande nu ligger vi nummer fire i verden og kommer vi igennem med vores finanslovsforslag

jeg tro at vi ligger nummer fem det kan vi godt være stolte af ja vi har valgt at bruge færre penge på forskning men altså stadig leve op til eus målsætning og ja vi har valgt at stille effektiviseringskrav til vores uddannelser men altså stadig ligge i top når vi sammenligner blandt de lande der investerer mest

sådan hænger tingene sammen

det har man selvfølgelig bestemt lov til at kritisere men så må man jo også byde ind med forslag som er præcise og det synes jeg ikke jeg har hørt så meget af her i dag hvis ikke man vil nedsætte udviklingsbistanden til fns målsætning ja så mangler der to

milliard kroner hvis ikke man vil tilpasse forskningsudgifterne til eu målsætningen om en

milliard kroner hvis ikke man vil stille et effektiviseringskrav til uddannelses og kulturområdet på linje med det vi har stillet til andre områder gennem årene ja så mangler der en lille milliard hvis ikke man vil

den aftale der er lavet med kommunerne om et omprioriteringsbidrag hvor størstedelen jo altså genanvendes i kommunerne så mangler der

lagt frem i vores forslag jamen så mangler der

vi har endnu til gode

at se oppositionspartiernes forslag til en samlet finanslov for næste år

til at se et bud fra ikke mindst socialdemokratiet i i morgen

så har der været et par andre temaer oppe i dag som jeg også synes jeg lige skal adressere

den diskussion har været der lige siden dagpengereformen blev gennemført jeg sagde i min åbningstale og vedstår mig også nu at det grundlæggende var rigtigt

de andre reformer vi lavede uden dem

en helt anden debat vi havde haft her i dag for uden de reformer vi lavede

have manglet syv og fyrre milliard kroner til velfærd når når herre morten østergaard nu ligesom angriber ambitionsniveauet

da bare stilfærdigt om at de reformer jeg selv stod i spidsen for at gennemføre havde et bidrag til beskæftigelsen på

og tyve de reformer som venstre har medvirket i at gennemføre mens vi havde en

har bidraget med otteogtyvetusinde og sekshundrede og halvtreds altså

den store effekt af de reformer der blev gennemført i min første periode som statsminister relaterer sig jo blandt andet til til dagpengereformen så den vedstår jeg mig men som jeg

er systemet jo ikke af den grund nødvendigvis perfekt og vi afventer nu dagpengekommissionens anbefalinger som kommer her umiddelbart efter efterårsferien og er så indstillet på

indlede forhandlinger umiddelbart efter med den meget klare ambition som jeg allerede udtrykte i valgkampen nemlig at få lavet en bred aftale altså defineret som en aftale hen over midten i dansk politik

dagpengesystem

og kan jo godt høre de meldinger der er kommet i dag også fra socialdemokratiet

og dansk folkeparti

også noteret mig at fru mette frederiksen uden for det her rum har sagt at

til halvfems og så langt er

jeg har øvet mig på en anden ting igennem de seneste år som i virkeligheden er sværere nemlig at tælle til ti altså før man siger hvad der lige falder en ind så skal man tælle til ti

så også besluttet at gøre her i aften hvorfor jeg ikke har lyst til at kommentere meget håndfast på det der er blevet sagt om at der er en ambition om nu at tilføre ekstra

jeg vil bruge pengene på at forlænge dagpengeperioden citat slut

fornuftigt udgangspunkt for at blive i det der med

de røde heste af morten korch

være det er en af dem man sætter sig op på

alt for hurtigt væk fra den ansvarlighed man selv stod for da man for et ganske kort øjeblik siden selv sad i regering det her siger jeg ikke for at ekskludere nogen eller noget eller lukke nogen døre men bare for at tydeliggøre regeringens udgangspunkt men som sagt

meget meget klare ambition ja først har vi den forhåbning at vi får et bidrag fra kommissionen der er brugbart

og dernæst har vi altså den ambition med det som afsæt at få forhandlet en bred aftale

det har fyldt meget og det er jo kun meget naturligt jeg

en større grad af åbenhed erkender at

hvor vi på en og samme tid opfylder vores humanitære og internationale forpligtelser

hvor der er mange flygtninge i verden at yde vores bidrag der hvor vi kan gøre det bedst men også passer på

at stadig flere ja vel nu alle erkender at de vilkår vi definerer i danmark jo også har betydning for

asylansøgere fordi vi jo altså står i en situation nu

inde på i debatten hvor folk ikke kun flygter fra noget men også flygter

som vi også har fået opbakning til og det er også med det afsæt at vi umiddelbart efter efterårsferien starter forhandlinger om at stramme kravene til

og det er også med det afsæt

sådan set at opnå det som også var en ambition i valgkampen nemlig at nedbringe antallet af mennesker der søger asyl i danmark det skal vi så gøre i en situation hvor europa er under et pres på en anden måde end vi har set det tidligere

også det der er baggrunden for at regeringen har meldt sig ind i den europæiske debat ved at lægge penge på bordet og ved at

den her problemstilling jo ikke løses ved at man flytter flygtninge rundt mellem europas lande den kan kun løses hvis man går til kernen af problemstillingen

er der mange ting man skal gøre på en og samme tid

er noget af det vi arbejder med i en dansk sammenhæng

skal ske noget mere af i europa hvis det her for alvor

i danmarks entydige interesse at vi får

den tredje december det er forudsætningen for at vi kan forblive et fuldt og helt medlem af europol og på den måde aktivt deltage i bekæmpelsen af international kriminalitet skabe tryghed for danske borgere og familier og ordentlige konkurrencevilkår for danske virksomheder og den aftale der er indgået med de partier der anbefaler et ja er jo en aftale der skaber skaber sikkerhed for

udlændingepolitik det har vi udstyret hinanden med en gensidig vetoret på og jeg sagde i min åbningsredegørelse den anden dag at for mit parti ville det være knyttet op på en folkeafstemning altså at der aldrig vil opstå en situation selv hvis der skulle komme et flertal i folketinget der ønskede at man skulle gå med i en fælles asyl og udlændingepolitik hvor det kunne ske uden en

det jeg sagde ved den lejlighed er blevet fulgt op af tilsvarende udtalelser fra andre partier hvorved der jo er skabt fuld tryghed for det

jamen brænder ham der statsministeren ikke ud før solen brænder ud

til det må jeg sige det håber jeg virkelig altså af hensyn til menneskeheden

er sådan ifølge nasa med en vis skønsmæssig usikkerhed der svarer til den vi indbudgetterer i vores infrastrukturfond nemlig tyve

om noget der ligner fire fem milliarder år men det er

set egentlig også holdbarheden på den her politiske aftale

til det nationale kompromis der blev indgået for tre og tyve år siden for der er jo en skarp parallel her det nationale kompromis var et kompromis der blev indgået for at sikre at danmark kunne tiltræde maastrichtaftalen

kompromisset går på at de forbehold kun kan ophæves ved folkeafstemning og det kompromis har altså overlevet nyrup mogens lykketoft fru helle thorning schmidt og nu fru mette frederiksen herre uffe elleman jensen herre

rasmussen og nu jeg og der er jo ingen der sætter spørgsmålstegn ved værdien af det nationale kompromis der er jo ingen der har fantasi til at forestille sig at der på noget tidspunkt ville være et flertal her i folketinget også selv om det var et fem sjettedeles flertal der ville melde danmark ind i euroen uden der havde været en folkeafstemning det er der jo ingen der har fantasi til at forestille sig og derfor kan man jo altså godt fæste lid til den slags grundlæggende politiske aftaler som den jeg her har skitseret

understrege det og jeg agter i morgen hvis det kan lade sig gøre at samle de partier som står bag europol aftalen for yderligere

den garanti jeg selv udstak og som på fornemste vis er fulgt op af

og andre for det det er helt afgørende at vi forud for folkeafstemningen den tredje december har skabt klarhed over hvad der stemmes om og hvad der ikke stemmes om

så vil jeg gerne lige ganske kort berøre et andet tema der også har været genstand for debat her i dag nemlig hele spørgsmålet om

den grønne omstilling klima med videre regeringen støtter en grøn omstilling jeg ser det som en klar dansk styrkeposition at vi satser på vedvarende energi bæredygtighed en grøn omstilling

det i en årrække

at danmark lige sådan de sidste tre en halv år under den sidste regering

en generation eller mere og regeringen er

det er en aftale der var og som fortsat er en af de mest vidtgående ambitiøse planer for grøn omstilling i hele verden

og halvtreds så vi altså i

det er altså tre år siden det blev af den daværende klimaminister omtalt som det bredeste

derfor undrer det mig sådan set at nu hvor de seneste skøn viser at effekten af det vi har aftalt betyder at vi har en

tyve tyve så er det pludselig totalt til hundene og udtryk for det sorteste syn man kan have hvis ikke man vil byde fuldt ind på en ambition om om fyrre

af proportionerne i den her debat danmark er i førertrøjen og danmark skal forblive i førertrøjen vi skal

i en balance hvor vi også tager hensyn til vores konkurrencedygtighed også på den korte bane jeg har noteret mig at der er rigtig rigtig mange der i debatten har henvist til dansk industri og skubbet dansk industri foran sig og sagt der kan i se de siger at det

regeringen gør

et tilsagn om at de partier der har gjort det her i dag i alle livets øvrige sammenhænge også vil deponere deres holdninger og standpunkter hos dansk industri så tror jeg der er basis for at vi kan lave en eller anden form for hurtig aftale

fald noteret mig at dansk industri helt overordnet har bakket op om regeringens finanslovsudspil har nogle stærke ambitioner om at vi skal lette erhvervsbeskatningen har nogle stærke ambitioner om at vi skal lette

der gælder altså det krav til dem som til alle andre at tingene skal ses i en helhed

der er noget mindre i end det der blev stillet os

derfor skal tingene passe og hvis vi skal indfri vores ambitioner om om vækst og udvikling og private arbejdspladser i hele i hele danmark ja så er vi også nødt til at renoncere en smule på nogle andre punkter men altså ikke mere end

absolut er i den internationale elite

kvittere for indlæggene fra

chemnitz larsen aleqa hammond

de nordatlantiske medlemmer af folketinget rigsfællesskabet ligger mig og regeringen meget på sinde derfor lå det mig også meget på sinde at vi i forbindelse med udarbejdelsen af regeringsgrundlaget havde tid til at have en ordentlig dialog med de fire partier henholdsvis to fra grønland og to fra færøerne som nu er repræsenteret i

det i de indlæg der var fra talerstolen

i kølvandet på den dialog vi har haft meldt ud at vi gerne vil forbedre forholdene for socialt udsatte grønlændere i danmark og lagt op til at afsætte yderligere fire million kroner i satspuljen for næste år til at styrke den opsøgende inklusionsindsats i de grønlandske huse justitsministeren er meget optaget af at se på den problemstilling som også blev berørt her i dag

for at opdatere lovgivningen for grønland vi kigger også på hvordan vi kan arbejde for en standard for danske ansvarsområder i grønland som svarer til standarden i danmark med de særlige afvigelser der kan begrundes i grønlandske forhold og jeg ønsker et tæt og forhåbentlig tillidsfuldt samarbejde

magni arge og sjúrður

er sat i gang efter det færøske regeringsskifte og tillykke med det om en ny

den diskussion er også

men også for danmark fordi vi er i et rigsfællesskab sammen og af den grund vil et forslag til en færøsk forfatning naturligvis skulle kunne rummes inden for rigsfællesskabets rammer altså være foreneligt med de retlige rammer der følger af grundloven og lovgivningen for selvstyreordningerne jeg havde anledning til kort at diskutere den her sag med den nyvalgte lagmand på et møde

anden dag og over for ham har jeg også tilbudt

en dialog dialog jeg forstår at man nu vil afklare

internt på på færøerne og så har jeg altså en forventning om at når man er kommet

den her positive dialog også med os andre så vi kan sikre at det ønske der er på færøerne

form hvor det er foreneligt

er det min oplevelse at vi har haft en god og fredsommelig debat selvfølgelig er vi ikke enige

set frem til at kunne tage hul på

arbejdsomt folketingsår som forhåbentlig kan medføre en stribe gode resultater til glæde for

måske ikke til tilfredshed for alle her i salen men så i hvert fald til glæde for alle danskerne ude på den anden side

derfor skal mit spørgsmål til statsministeren jo så være at

må jeg forstå er uenige om det

der politiske polemik bare en lille smule til side

til mere end ti være konstruktive og finde en løsning

umulighed jeg synes sådan set også at vi skylder danske lønmodtagere det danske arbejdsmarked og dermed for nu at blive lidt højstemt det danske samfund at sikre at vi har nogle dagpengeregler i fremtiden der er gode og ordentlige

leveret endnu og før det er leveret siger man at

jeg har noteret det og jeg kan også godt tælle til halvfems jeg gentager bare for en god ordens skyld hvad der er regeringens udgangspunkt og det vil forblive regeringens udgangspunkt indtil vi har set det materiale der kommer fra

det er klart at hvis der er partier der

har en ambition om at området skal tilføres

en større udfordring end hvis der kan findes en løsning inden for rammerne af den økonomi der er til rådighed så må man jo diskutere det

og champagnegalop altså

der ønsker at bruge endda et betydeligt

eksempelvis som boligjobordningen hvis effekt må siges at være ganske lille og vist også noget mindre end det man har påstået tidligere så er det måske lige frisk nok

særlig stor men en nødvendig håndsrækning så vi kan sikre et ordentligt dagpengesystem skulle være særlig

fuldstændig stilfærdigt må konstatere at det billede

sin prøve i den virkelighed der meldte sig efter valget

som det kunne være rart at have men dem har vi så ikke og det stiller krav til prioriteringen og ja boligjobordningen

at statsministeren kan være mere klar i mælet end at sige

jeg går ud fra at statsministeren som en selvfølge kan bekræfte at hvis der er halvfems mandater eller derover for at tilføre flere penge til dagpengesystemet for at løse de problemer vi står med så går regeringen og statsministeren med på det

tidligere regering har nedsat med et mandat der hedder at komme med en løsning inden for den ramme der er til rådighed afslutter sit arbejde

næsten ved at have gjort og i hvert fald offentliggør arbejdet og når vi har det og har orienteret os i det

når jeg nu siger at når der skal findes en løsning og det skal der så skal det jo være en løsning der udover regeringen har opbakning fra begge sider i folketingssalen

den stabilitet som der er brug for for uanset hvad man i øvrigt mener materielt altså om dagpengeregler så er der

fra statsministeren jeg vil gå videre til et andet spørgsmål nemlig kontanthjælpsloftet jeres egne tal viser at seks hundrede og halvtreds personer ekstra kommer i arbejde om året men der er tusindvis af familier som bliver fattigere danmarks mest udsatte familier danmarks mest udsatte

er jo også lidt sjovt at følge med i at

tilsyneladende har større indflydelse når der er kommet en borgerlig regering eller i

når det kommer til dagpengesituationen det leder mig så

liberal alliance havde sagt i forhold til at bakke op om den nuværende regering

det fuldstændig klart

regering så længe det giver mening vi ønsker at danmark går i en mere borgerlig

retning lavere skat mere vækst mere frihed

det er det den her regering bliver målt på og så længe det går i den retning

bakker vi op og går det ikke i den retning så bakker vi selvfølgelig ikke op vi vil ikke ende som enhedslisten gjorde

hundrede og to dage vi har vi har været her og det er

min forventning at det kan det også gøre fremadrettet

danmark hvortil jo hører som noget helt afgørende at skabe en en bedre balance

og det antal danskere der forsørger og er er økonomisk selvhjulpne og drivmidlerne til det er at skabe bedre rammevilkår

allerede på nuværende tidspunkt og en god dialog både med finansministeren vi ser frem til de første sættemøder i morgen

statsministeren så ingen grund til bekymring fra vores side på nuværende tidspunkt

prioriteringen regeringen prioriterer få større områder

der så er en række initiativer inden for forebyggelse og forskning og psykosociale indsatser som enten slettes eller ikke videreføres

set bare ikke enig i den prioritering givet at al forskning viser at lige præcis forebyggelse er så nødvendig for den fremtidige sundhed så når jeg erkender at regeringen prioriterer sundhedsområdet

statsministeren erkender at den kritik jeg så lancerer har en faglig berettigelse

bare gerne spørge statsministeren om han ikke er enig med mig i at den satsning på sundhedsområdet som regeringen lancerer sker på bekostning af en række initiativer

er baggrunden for at vi

sundhedssektoren og der tror jeg da der er meget mere at komme efter

et samarbejde mellem det der sker i kommunerne i den primære sundhedssektor og i vores sygehusvæsen i det hele taget for at få mere fokus på

sidst var statsminister og da vi havde lejlighed til at være i i regering og det er rigtigt nok at det var det jeg sådan set hintede lidt til ambitionerne om

jeg forstå at statsministeren nu er blevet klog af skade at den her gang skal

det tror jeg nok er en klog betragtning så der er vi også klar

mener at vk regeringen og dens mange reformer ligesom det ultimative ambitionsniveau så var vi lidt mindre ambitiøse i sr regeringen med de her otteogtyvetusind i to tusind og tyve hvordan vil statsministeren så karakterisere reformprogrammet fra den nuværende regering med

hvor skal det placeres på ambitionsskalaen over eller under

spørgsmål om arbejdsudbudseffektsreformer

vi kan lave alle de arbejdsudbudseffektsreformer

hvis ikke vi sørger for at vi i øvrigt har nogle konkurrencedygtige vilkår for vores virksomheder hvis ikke vi sørger for at vi indretter vores overførselssystemer sådan at det også bliver attraktivt for

søge noget af den beskæftigelse som

af mennesker udefra hvorved vi så altså ikke får den effekt at vi kan spare på nogle overførselsudgifter

måle kan man sige ambitionsniveauet på

op imod den der er der nu så synes jeg bare at det for fuldstændighedens skyld lige skal med

fru helle thorning schmidts regeringstid jo altså slet ikke matcher det

historieskrivningen at når man fik de effekter man fik så var det fordi

meget ansvarlig opposition der hjalp til med at øge ambitionsniveauet undervejs

vil da glæde mig hvis herre morten østergaard

den position vi andre indtog tidligere og sørger for

miljø og klimapolitik

om statsministeren så også er er

for det må jeg jo så antage at statsministeren er

afviser eon som useriøse og grunden til at eon bliver vurderet som useriøse er

at de understreger at danmarks

er alt for vigtig til det at det er vigtigt

sin klimaordfører der bare mener at

om statsministeren egentlig har forståelse for de grønne virksomheder som er bekymrede for om vi nu

en førerposition på det her felt det har vi fortsat og den har vi ikke nogen ambitioner om at sætte over styr og det gør vi heller ikke med det vi har foreslået vi har nogle målsætninger som

vi har en energiaftale der medfører at vi

nogle der synes den skal være endnu mere ambitiøs men

derfor bliver der jo heller ikke sendt et afgørende helt nyt signal heller ikke til industrien om hvad det er danmark satser på

skal leve af derfor kan vi også rejse til cop en og tyve i paris med oprejst pande og insistere på at verden skal have et højere ambitionsniveau

for

sammen nogle der efterspørger store grønne ambitioner fordi de er interesseret i at lægge arbejdspladser her

man har grønne ambitioner skaber det minusvækst og

at dansk erhvervsliv også helt bredt er konkurrencedygtigt det handler grundlæggende om hvad det er for økonomiske byrder vi lægger på dem og det er jo igen et spejlbillede

bruger herinde og sandheden er altså den at vi med den samfundsøkonomi der er er nødt til

det jeg sagde før det kan ikke nytte noget man ligesom skubber erhvervsorganisationerne

foran sig på et eller andet lillebitte felt og så glemmer helheden

vi har foretaget nogle prioriteringer som vi står ved og som ikke rykker en tøddel ved at danmark fortsat vil være

et dansk pas og hvis man er født i grønland og tager ophold i danmark

udstyret med et dansk pas vi er

at den sproglige forståelse de nordiske

lige været til et nordisk statsministermøde hvor konversationen på mødeplan foregik på engelsk og på en eller anden måde smerter det mig lidt at vi altså ikke kan tale

har som sagt afsat ressourcer til at styrke den sociale indsats blandt grønlændere i danmark og hvis der er en dimension her der handler om at øge deres

i grønland selv med hvordan man håndterer

typisk være det sted man vender sig imod hvis man skal have

desto mindre at statsministeren på et møde i europaudvalget den treogtyvende september på herre dan jørgensens spørgsmål om hvordan vi sikrer os

så kan det være at det er det der løser det dilemma du refererer til citat slut

kan løse dilemmaet omkring dublinkonventionen uden at danmark tilslutter sig et væsentligt element i den fælles eu asyl og udlændingepolitik

opt in i forhold til det her forbehold

være med i en omfordelingsnøgle hvorimod danmark der står uden for ikke er indtænkt

ikke en tøddel ved at det er mur og nagelfast i den aftale der er indgået mellem de partier der anbefaler et ja at danmark ikke skal være med i en asyl og udlændingepolitik ligesom det er mur og nagelfast at hvis det der er udgangspunktet skulle blive lavet om af nogen om føje år så vil det kun kunne ske hvis der

betyder at vi kan blive i europol bekæmpe

pædofiliringe sørge for at

voldelige ægtemand har fået et polititilhold kan få det polititilhold med til udlandet sørge for at udenlandske virksomheder der efterlader en regning her i danmark måske efter social dumping

i virksomhedens hjemland det er den type ting

et interview statsministeren gav i politiken den niende august altså for ikke så længe siden hvor statsministeren sagde tilstrømningen af asylansøgere til danmark skal sænkes vi skal bevæge os den vej og kalde os en fiasko hvis vi ikke bevæger os den vej

bare ganske enkelt spørge statsministeren i aften

at regeringen kan kaldes en fiasko hvis ikke antallet af asylansøgere

er vores ambition det er det vi arbejder efter det er derfor vi har lavet en integrationsydelse for

opholdsvilkårene mindre attraktive end de var fordi det betød da noget at man fordoblede det beløb man kunne få

flygtning der havde fået tilkendt asyl i danmark under herre nicolai wammens regering

jo også det alle har været inde på i dag og derfor betyder det selvfølgelig også noget når man reducerer satsen ligesom det betyder noget at man strammer op omkring familiesammenføringsregler og andet og ja det er alt sammen med det sigte at vi får en indvandring i danmark som er af et niveau hvor vi kan håndtere integrationsudfordringen det er det vi gerne vil hvis vi lykkes med det

vi en succes hvis ikke vi lykkes med det når valgperioden er gået

situationen var ude af kontrol når det angik asylansøgere derfor er

i de kommende år at der

femtentusind asylansøgere i hvert af årene det er det samme som vi har oplevet indtil nu så jeg er nødt til at spørge statsministeren hvordan synes statsministeren selv det går i forhold til at

leve op til de løfter han har givet om at prøve

for mig er

været et gennemgående tema i debatten her i dag altså selv

man må jo også bare helt stilfærdigt konstatere at når man ser på hvad det er for et pres der er på europa hvad det er for en vandring der har været igennem europa og sammenligner det med

en sammenhæng og ja derfor er det vores ambition at bringe det antal

seksten indbudgetteres når vi kommer længere hen på året og

selv om man ikke tror på det sådan føler jeg også lidt at

står og siger vi skal måles på den den skal nok virke men ser man på regeringens egne papirer og ser man på deres egne fremskrivninger så budgetterer i jo med at der vil komme nøjagtig lige så mange asylansøgninger de næste fire år hvordan skal befolkningen kunne tro på jeres løfte

udviklingspolitik i retning af at støtte op om nærområderne vi har lagt hundrede million

til eu for at fremme en europæisk løsning der skal sikre at man vender illegale migranter i migranter i døren og returnerer dem

jeg tror fuldt og fast at de vil have en effekt og vi skal måles på hvordan virkeligheden former sig

er et foreløbigt skøn som vil blive justeret ind når vi kommer

jo ren teknik det udtrykker ikke nogen politisk ambition det er ren teknik så må jeg ikke foreslå herre dan jørgensen at man væbner sig med tålmodighed regeringen har været her en hundrede og to dage der er fire år til vi skal til valg igen og der vil man jo kunne gøre

kunne se hvordan det her område har udviklet

flygter fra krigen i syrien det er det ikke når man bevæger sig hele vejen op

og passerer østrig og tyskland og kommer til danmark

vilkår vi tilbyder noget for om man lægger sin ansøgning ind her det er måske også derfor man kan se at selv om presset på europa er større end det var sidste år og den her situation er helt ekstraordinær så er det antal der har søgt asyl altså i talende stund mindre end det var samme tid sidste år det hænger nok sammen med at det

to procent om året det er cirka otte milliard

synes det er lidt af en overdrivelse for ikke at tale om de universitetsstuderende der stadig væk sidder

i vindueskarmene når de endelig endelig langt om længe får en

jeg synes det er meget meget kortsigtet

at der er uddannelsesinstitutioner i udkanten der kommer til at lukke hvordan hænger det sammen med statsministerens egne ambitioner om et

stille det til uddannelsessektoren i en situation hvor vi jo altså har tilført uddannelsessektoren milliarder og

over de seneste mange år i takt med at indtaget af

er steget og derfor er det vores bestemte vurdering

det krav på linje med det man stiller til andre og derved frigør vi jo et

til prioritering og så vil det jo være sådan når vi laver finanslov for

udelukker at en del af de ressourcer kan returneres

i den konkrete udmøntning af det her naturligvis ønsker

sikre at det også sker på en måde hvor der tages geografiske hensyn

i kontrast til den regering der var der før

entydigt dimensionerede uddannelserne på en sådan måde at det var til skade for alt hvad der var

familiesammenføring i et eller andet forhold

13 eller eller noget sådant for det kommer til at skabe et helt voldsomt pres på vores kommuner og vores integrationsindsats så nej jeg synes ikke at det er uproblematisk

set derfor at vi prøver på at gøre noget for at bringe det

noget herhjemme og vi kan gøre noget ude og vi kan gøre noget ude i to dimensioner herhjemme strammer vi opholdsvilkårene det har vi gjort med integrationsydelsen og mere kommer til derude kan vi gøre noget selv i forhold til nærområdeindsatsen

er ved at køre et aktstykke igennem finansudvalget med en

i forhold til at understøtte eu i at der kommer en realisme ind i eus asyl og udlændingepolitik

illegale immigranter rundt ved de ydre grænser for jeg ser meget gerne at det tal bliver bragt

søge asyl i forhold til hvor mange der kommer

det er en mindre del det er der rimeligvis forskellige forklaringer på

i tvivl om at en af forklaringerne er de opstramninger der har fundet sted både dem vi lavede sammen med den tidligere regering om

midlertidigt opholdsgrundlag for visse flygtninge og dem vi efterfølgende har lavet om

integrationsydelse med videre og derfor vil det betyde noget at regeringen lægger op til fortsatte stramninger for

det fordi vi synes at antallet betyder noget men det synes man åbenbart ikke i

at vi får flygtninge til danmark i det antal vi får i øjeblikket ja det synes jeg er problematisk for det skaber et enormt pres på vores kommuner som det er svært

gå konstruktivt ind i det og håber at være med i både den endelige aftale og i en række delaftaler

har vi i hvert fald

forventning at det er sådan

og leverer besparelserne pengene til at finansiere alle de gode gaver der

dem der er med til at lave delaftalerne

alt fra politi til sundhed

der ikke er nogen fribilletter for nogen partier

uden også at stemme for det

og og nu vil finansministeren indbyde alle i morgen og danne sig et overblik over med hvilket ambitionsniveau

man man møder ind ambitionsniveau er jo her to ting altså det jo

spørgsmål om hvor meget anderledes man synes at regeringens forslag skal se ud det

at tage et ansvar for at få det til at se anderledes

en debat omkring at man kunne omdanne noget af den her skov som jo langt hen ad vejen

siger at det faktisk er en af de billigste måder

hvad siger statsministeren

vi har jo også før vi blev regering haft den tanke oppe imod en meget dyr naturplan danmark som den daværende regering lavede

kunne nå nogle af de samme målsætninger omkring biodiversitet ved i virkeligheden

på den måde så uden at jeg her skal stå og slå mig op som en der kan alle detaljer

det tankesæt der ligger bag spørgsmålet

jeg har i den forbindelse

man kan gøre ude noteret mig at regeringen har lavet en annoncekampagne hvor man skal oplyse flygtninge om danmarks asylregler og i den

indgår syv punkter syv punkter jeg kunne

fru johanne schmidt nielsen selv har været ude

givet udtryk for den holdning at det til hendes overraskelse er sådan at de her ting betyder mere end hun troede andre såkaldte eksperter har været ude at sige det samme

bevægelsesstrømme vi har set den her sommer hvor det jo helt evident

at folk ikke kun flygter fra noget men også til noget og der betyder det

tidligere regering gennemførte med vores opbakning plus de stramninger vi selv

en betydning det skal alt sammen bidrage til at vi får et antal der er håndterbart i forhold til at løse integrationsudfordringen

på sundhedsområdet for at give til sundhedsområdet det er jo ikke et løft så så der må jo være nogle af de der to

man må trække fra det som statsministeren siger jeg kan da nævne nogle

forløbsplaner til kronisk syge patienter over tre år

som var afsat til forebyggelse herunder tre indsatser til selvmordstruede man har endda været så præcis at man har været helt nede og finde to million

altså skylder statsministeren ikke at sige sandheden om hvor mange penge regeringen løfter sundhedsområdet med

sker det at den tidligere regering initieret af

til den økonomi der skal være til regionerne der driver sundhedsvæsenet

og de udtrykker et ønske om at de gerne vil gøres fri af øremærkede bevillinger at de gerne vil have de penge rent så får de

uden øremærkning men ressourcerne er der jo stadig væk det er fuldstændig

fjernet vi har ikke fjernet nogen ældremilliard vi har fjernet en binding som var irriterende for kommunerne fordi kommunerne skulle ligge og søge om at få lov at bruge deres egne penge

regionernes ønske har vi sagt i får lov at bruge pengene selv vi skal ikke sidde inde i folketinget og bestemme hvordan i driver jeres sygehuse vi skal ikke sidde

så kan man spørge tættere ind til det

set i respekt for selvstyret ude i regionerne og kommunerne fordi

pengene bliver brugt bedre hvis ikke man bureaukratiserer dem der skal også være plads til noget lokalpolitik jeg ved godt der findes folk i enhedslisten der synes at partiskatten er blevet så høj at man fjerner incitamentet til lokalpolitik men i mange andre partier er der folk der er engageret i lokalpolitik og derfor synes

lidt over elleve i nystrøget skjorte slips jakkesæt og blanke sko som dirigent på fns topmøde bankede bankede hammeren i bordet og konstaterede

havde vedtaget sytten nye verdensmål der skal realiseres frem

to tusind og tredive det er de mest vidtgående mål fn nogen sinde har vedtaget

er at udrydde fattigdom i alle dens former i hele verden mål to er at udrydde sult opnå fødevaresikkerhed og fremme fremme bæredygtigt landbrug

udenrigsministeren har lært alle sytten mål udenad når jeg har prøvet ham af og det kommer vi andre nok også til at kunne

holdt statsministeren sin tale til generalforsamlingen og roste fns store indsats jeg nævner de her ting fordi jeg synes der ikke har været så meget ros til statsministeren og han skal da have lidt jeg vil nævne et par citater fra hans tale da den jo var ret skelsættende jeg skal indrømme at jeg ender citaterne med at sige at jeg er helt enig

de er oversat til dansk og det er min oversættelse

er så perfekt som den burde være

på engelsk en politisk løsning på krigen i syrien er nødvendig et andet citat er vi har et internationalt ansvar for at sikre den nødvendige beskyttelse for de næsten tredstusind flygtninge

videre nu skal vi handle gennem nationale politikker og ved at støtte de lande som har

svært ved selv at betale et andet citat er vi har brug for at nå en ambitiøs bindende klimaaftale i paris og

med at sige nu må vi handle for at vise vores børnebørn at vi er i stand til at levere på vores løfter det var meget opløftende

og jeg ville egentlig allerhelst have stoppet min tale her for så var alt jo glæde og lykke men statsministeren tog pynten af min begejstring da han tyve timer senere fremlagde

milliard kroner vil han spare på den danske udviklingsbistand der var godt nok skiftet linje i løbet af de tyve timer danmark vil melde sig helt ud af fns organisation for industriudvikling støtten til fns fond for landbrugsudvikling sløjfes støtten til international landbrugsforskning afvikles støtten til fns befolkningsaktiviteter beskæres selv om befolkningstilvæksten især i afrika er en af årsagerne til truslerne om fremtidige flygtningestrømme fns udviklingsprogram undp beskæres alt i alt beskæres fn bidraget med en tredjedel det var ikke det fn lyttede til da statsministeren talte klimaindsatsen beskæres markant mozambique zimbabwe indonesien nepal pakistan og bolivia skal ikke længere have udviklingsbistand fra danmark afrika får næsten fire

milliard kroner mindre i to tusind og femten

og sytten trods regeringens løfter om at afrika skal opprioriteres udviklingsorganisationerne får beskåret deres drift med mere end fem og tyve

og bliver meget trist at der allerede i år skæres med

det gælder blandt andet ghana to hundrede og tre og tyve million

det vil sige arbejderrettigheder fem og halvtreds million

ozonfonden to og tres million

fns fond for kriseopbygning to og fyrre million

har holdt hånden over sine gode venner i den elitære organisation gggi

som vi jo har diskuteret noget

er der aldrig før skåret så drastisk i udviklingsbistanden jeg er ked af den store afstand der er fra statsministerens flotte ord i fn til den blodige virkelighed i finansloven jeg er ked af det på vegne af de mange tusinder ude i verden der kunne have draget fordel

men som nu beskæres og omlægges så hårdt og så hænger det ikke sammen med regeringens mål

adresserer ikke årsagen til at mennesker flygter nedskæringerne vil i værste fald betyde øgede flygtningestrømme

vi har råd til fortsat at være et fyrtårn ude i verden erhvervslivet og mennesker på mit og statsministerens lønniveau har ikke brug for skattelettelser især ikke når pengene skal tages fra verdens fattige undskyld jeg

afstemningen er afsluttet

stemte otte og halvtreds imod stemte

bortfalder forslag til vedtagelse af mette frederiksen pernille skipper

morten østergaard